hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

df og regeringen landede i foråret og herunder at øge både sikkerheden i skytteforeninger og sikre bedre kontrol med vagtvirksomhed med lovforslaget ændres våbenloven så politiet ud over muligheden for uden retskendelse at kunne foretage kontrol af de lokaler hvor skytteforeninger opbevarer våben

kan kontrollere øvrige lokaler hvor skytteforeninger besidder eller anvender våben det kunne eksempelvis være skytteforeningernes skydebaner skydepladser eller andet med drabet på en betjent sidste år i albertslund blev det tydeligt at der er et hul i loven hvad angår hvad angår skytteforeninger og det retter forslaget her op på lovforslaget indeholder også en anden del som i den grad har ligget

socialdemokratiet på sinde nemlig kontrollen med private vagtfirmaer her bliver adgangen til

nægte godkendelse af ansættelse af personale i vagtvirksomheder udvidet til at omfatte al adfærd der giver grund til at

erhvervet eller eller uden for

altså mens vagttrøjen var på eller mens

eksempelvis være et bandemedlem eller andre der på den måde ikke længere kan

medlem af en bande og gå rundt og skabe utryghed når man ikke har vagttrøjen på og så samtidig besidde

jeg sige at det er lidt utroligt at man skal kæmpe så længe for noget der virker så simpelt bedre sent end aldrig men jeg synes det har taget meget lang tid at

have reageret på det men det virker så åbenlyst at man selvfølgelig ikke skal være bandemedlem i fritiden og så agere vagt der står ude foran matas

ser vi samtidig gerne at der strammes op på uddannelsen af private vagter vi vil gerne at uddannelsen udvides fra de få uger den er i dag da det vil ruste vagterne bedre til at passe deres job og samtidig

afskære en række persongrupper

vagter i odense har vi

hørt eksempler på at

i stand til at kontrollere diskoteker cafeer og andet og true

at de skulle bruge bestemte vagtfirmaer men de har også kunnet stå og kontrollere at der ikke kom nogen fra rivaliserende grupperinger ind eller bestemte kvinder der ikke måtte komme ind på

pågældende cafeer eller diskoteker så vi synes

at vi strammer op og vi synes også at vi kan stramme endnu mere op

rummer to dele

rummer muligheden for at politiet uden en kendelse kan foretage kontrol af andre dele af skytteforeningerne end det der måtte være direkte klubfaciliteter skydebaner er et godt eksempel

vi er rigtig fornuftigt vi ser ikke den her del af forslaget som særlig kontroversielt vi ser det egentlig som sund fornuft at politiet selvfølgelig har mulighed for at komme ud og lave den her kontrol hvis man måtte have

et ønske om det det helt afgørende er jo at sikkerheden er i top når det handler om at man kan håndtere de her skydevåben det har vi alle sammen en interesse i ligesom vi har en interesse i at de her våben ikke falder i de forkerte hænder så den del af forslaget kan vi

op om den anden del af forslaget handler om godkendelse af vagter og

skal sikre at bandemedlemmer ikke får nogen som helst muligheder for at komme ind i

de her brancher jeg synes det er helt afgørende at man sikrer at hvis der er tale om bandemedlemmer skal de selvfølgelig ikke

kunne arbejde som vagter og dørmænd derfor er det også fint at man giver det en bredere overflyvning når man ansætter de her folk og at man får mulighed for at blokere

så den del af lovforslaget kan dansk folkeparti også bakke fuldstændig op om vi er glade for den bandepakke vi lavede men jeg tror også det er vigtigt at holde fast i at vi bliver nødt til at blive ved med at have fokus på det her område

det sidste år været meget stort fokus på at vi skulle bekæmpe rocker bande kriminalitet

helt afgørende at vi holder fast i det at vi bliver ved med at stresse banderne og at vi ikke sætter os ned og tror at nu er vi færdige fordi vi har lavet en bandepakke som vi langt om længe

haft igennem folketingssalen og fået vedtaget vi skal blive ved med at have fokus på det her område

vi kan ikke finde os i og vi skal ikke finde os i at folk skyder i vores gader og gør danskerne utrygge det kan vi ikke være tjent med og derfor

de bestræbelser som vi vi og ikke mindst regeringen og justitsministeren

må ikke stoppe og de må heller ikke stoppe fordi der måske ikke er så mange kugler i luften som der har været og gudskelov

vi skal fortsætte og det gør vi blandt andet ved at

implementere den bandepakke som

et par af forslagene fra bandepakken er dem som vi så skal beskæftige os med i dag det første forslag er en ændring af våbenloven

de steder hvor skytteforeningerne besidder og anvender våben eksempelvis på skydebaner og så videre og så videre

i et lønligt håb om at få større kontrol med

det er naturligvis et forslag som venstre kan støtte fuldt ud ligesom vi jo støttede bandepakkens initiativer et hundrede procent den anden del af det forslag vi beskæftiger os med i dag er forslaget om vagter og vagtvirksomhed det er jo sådan i dag jævnfør lov om vagtvirksomhed at personalet i en vagtvirksomhed skal godkendes efter nogle regler som også fremgår af lovens § syv og i de regler

står der at godkendelse af en ansættelse af en vagt

kan nægtes såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd at der er grund til at antage at vedkommende ikke vil kunne udøve hvervet som vagt på forsvarlig måde

den pågældende person for ikke at blive vagt

skal være en adfærd han har udvist i stilling og erhverv det er det som man nu vil ændre på således at det er al adfærd som den pågældende har udvist der skal indgå i bedømmelsen af om han kan blive vagt

i sin fritid og så om aftenen stå som vagt nu skal det altså være en total vurdering af den pågældendes adfærd så det er også et forslag som venstre hundrede procent kan

lokaler hvor skytteforeninger besidder eller anvender våben herunder skytteforeningens skydebaner og skydepladser

ændre lov om vagtvirksomhed sådan at muligheden for at nægte godkendelse af ansættelse af personale i vagtvirksomheder udvides til at omfatte al adfærd

enhedslisten kan støtte begge dele af forslaget det er jo en del af bandepakken som består af en lang række forslag og hvor vi

gribe bandekonflikten an på

også mange dele af bandepakken som vi er tilhængere af og det her

også beskæftigede sig med med skydeklubberne i samme omgang det var der ikke stemning for i forhandlingerne men

kommet de her stramninger jeg synes også det er værd at bemærke

vil blive fastsat nærmere retningslinjer for sikkerheden i forhold til anvendelse af skydevåben i foreningerne

høre justitsministeren om justitsministeren ikke kunne tænke sig at inddrage

fra vores side fra enhedslistens side synes vi at hele spørgsmålet

kan tilflyde banderne så jo mere våbenkontrol vi kan få jo bedre og vi ved jo at der er våben rundtomkring i danmark

kommer til banderne så der er efter vores

to gode forslag her

bandepakke der i daglig tale kaldes bandepakke

indlede med at sige at jeg sådan set

bør vi ikke af den grund hvile på

der skal gøres og jeg tror måske også og det siger jeg ikke så meget fordi jeg er politiker som fordi jeg er uddannet sociolog

faktisk er brug for at se nærmere på

der trives i parallelsamfundene og hvordan der egentlig er sådan en dybere dynamik i den særlige kriminelle livsform der er jo noget med den såkaldte våbenhvileaftale der tyder på at vi står over for en form for social dynamik i banderne her som vi ikke kender fra tidligere rockerbander substansen i lovforslaget er at våbenloven bliver ændret så der bliver mulighed for at foretage kontrol af skytteforeninger uden retskendelse det har man jo kunnet hele tiden men det kommer så også til at omfatte lokaler hvor man besidder eller anvender våben det har vist sig at være nødvendigt efter

en politimand i albertslund sidste år så det er vigtigt at vi skaber mere sikkerhed der

dybest set udtryk for sund fornuft så bliver loven om

vagtvirksomhed ændret så man ved ansættelsesprocedurer kan nægte en godkendelse af

vagtpersonale som

eller den anden måde har tilknytning til kriminelle miljøer altså rocker

jeg

at det kan undre at det har taget så lang

det som det svarer til er jo sådan set en slags decorumkrav som

være i besiddelse af decorum når man er vagtmand vi mener

i liberal alliance at danskere skal kunne føle sig trygge overalt uanset hvor de bor og færdes og derfor er det selvfølgelig afgørende at komme banderne til livs samtidig

er de her tiltag jo nogle tiltag der hviler på den sunde fornuft og som fremmer den sunde fornuft og det kan vi naturligvis ikke være modstandere af så vi bakker

kan få fatale konsekvenser hvis de falder i de forkerte hænder

kan se at vi har skyderi herhjemme og sidste år så vi desværre også en politibetjent blive skudt og dræbt i albertslund så ethvert tiltag som øger

skydevåben har støtte og opbakning fra alternativet vi ønsker ikke et samfund hvor personer let kan få adgang til våben og derfor

hilser vi også justitsministerens lovforslag og administrative ændringer af reglerne på området velkommen lovforslaget giver politiet mulighed for at kontrollere de lokaler hvor skytteforeninger besidder og anvender våben

kan politiet kontrollere de lokaler hvor våben

vil politiet kunne føre kontrol med sikkerheden under åbent hus

så vi er særlig glade for at alle skytteforeningsmedlemmer

have samtykke fra politiet for at få overladt våben

der lovforslagets anden del som behandler forskellen i reglerne mellem godkendelse og ansættelse af vagtmænd i vagtvirksomheder og autorisation

kan en ansøger nægtes godkendelse til ansættelse som vagtmand og nægtelsen kan kan være begrundet i at ansøgeren i sin stilling eller sit erhverv har udvist en adfærd som giver grund til at antage at personen ikke kan varetage hvervet

det vil sige at reglen som den er i dag altså

mulighed for at lægge vægt på handlinger som ikke har medført strafferetlig tiltale når godkendelse som vagtmand nægtes

det kræver dog at adfærden er udvist i stilling

samme regler gælder så for autorisation som dørmand

til gengæld ikke noget krav om at adfærden er udvist i stillingen eller erhvervet

justitsministerens lovforslag vil afskaffe kravet om at adfærden skal være udvist i stillingen eller hvervet som vagtmand så det vil sige

det synes vi er en god idé det er

bakker alternativet helt op om begge dele af lovforslaget

vil sige at have tilknytning til de kriminelle miljøer og det er i virkeligheden kun for at få

så man har en lettere administrerbar lovgivning efterfølgende og ikke bliver i tvivl om hvad

at kontrollere lokaler hvor skytteforeninger opbevarer våben simpelt hen i lyset af at der jo har været eksempler på at skydevåben fra skytteforeninger har været involveret i bandekonflikten ligeledes ser vi

positivt på at udvide muligheden for at nægte godkendelse af en ansættelse i

sikre os

hvad der kan lægges til grund for en manglende godkendelse og hvilke muligheder personer har for at klage over sådan en manglende godkendelse og det

at muligheden for at fratage en godkendelse ikke bruges for bredt og for eksempel ikke afskærer alle unge mænd fra et bestemt boligområde

ryddet op i vagtbranchen hvor det jo er helt uholdbart at en person

kan opføre sig truende og om aftenen for eksempel arbejde som dørmand og det er også godt

at vi nu får strammet noget op over for skytteklubber og

og foretage kontrol af lokaler hvor skytteforeninger opbevarer deres våben fremover bliver det

på skydebaner og skydepladser

desuden bliver der ændret

man er mere opmærksom på det personale der bliver ansat i vagtfirmaer høringssvarene er positive og der er et begyndende godt samarbejde med skytteforeningerne så alt i alt er fornuftige initiativer som

en opfølgning på den aftale og jeg er rigtig glad for at kunne konstatere at der synes at være opbakning til regeringens forslag om ændring af våbenloven og vagtvirksomhedsloven fra alle sider i salen det er jeg rigtig glad for vi får nogle gange kritik for at lovforslagene bliver bundtet og pakket for meget

de her to emner og jeg er rigtig glad for at det så betyder at flere partier vil bakke op

i dag kan politiet jo uden retskendelse foretage kontrol af de lokaler hvor skytteforeningerne opbevarer deres våben og med det her lovforslag udvider vi jo politiets mulighed for uden retskendelse

at omfatte lokaler hvor skytteforeningerne besidder eller anvender våben det betyder at politiet vil kunne kontrollere om skydninger skydninger afvikles forsvarligt og om foreningerne har ansvarlige procedurer for udlevering og håndtering af våben derudover samarbejder vi med skytteorganisationerne om at fastsætte nærmere retningslinjer for sikkerhed i forhold til udlevering og anvendelse af skydevåben i skytteforeningerne

så vi mindsker risikoen for at våben falder i de forkerte hænder og i det hele taget er jeg glad for den konstruktive tilgang der har været i i den dialog som varslet i lovforslaget sender vi en af de nærmeste dage en ændring af våbenbekendtgørelsen i høring der lægger vi op til at medlemmer af skytteforeninger som skal have adgang til våben fremover skal godkendes af politiet det gør vi for at sikre et højt sikkerhedsniveau omkring skydevåben og skytteforeningsvåben det skal jo ikke mindst ses i lyset af det forfærdelige drab i albertslund i december to tusind og seksten hvor en politimand blev dræbt med en pistol som var stjålet fra

til at nægte godkendelse af ansættelse af personale i vagtvirksomheder udvides i dag kan politiet alene lægge vægt på adfærd er udvist i stilling eller erhverv altså mens den pågældende vagt er på arbejde vi lægger med forslaget op til at alle oplysninger om adfærd der medfører at man ikke kan have den fornødne tillid til at vedkommende vil udøve hvervet på forsvarlig vis skal kunne indgå i politiets vurdering på den måde sikrer vi at politiet kan inddrage oplysninger om for eksempel tilhørsforhold til rocker bande miljøet og det giver

jeg skal sørge for at vi hurtigt får svaret på de spørgsmål der også er blevet rejst her og det vil jo selvfølgelig handle om

en tilknytning til bandemiljøet

har begået en form for for kriminalitet som er inden for den ramme det skal vi nok vende

og som i kan se af de positive høringssvar

skytteorganisationerne og vagtbranchen også positive over over for lovforslaget her så jeg ser frem til den videre behandling og står naturligvis til rådighed for besvarelse af

anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser

forslagene her i dag er at europa kommissionen i januar to tusind og tolv fremsatte forslag til en databeskyttelsespakke

og består blandt andet af en generel forordning fra eu om beskyttelse af personoplysninger som skal gælde både i den private sektor og i den offentlige sektor forordningen skal træde i kraft fra maj to tusind og atten

direkte virkning i danmark er danmark forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser

femogtyvende maj to tusind og atten

i overensstemmelse med eu forordningen om beskyttelse af personoplysninger en lang

danske love indeholder henvisninger til persondataloven og disse henvisninger skal altså tilpasses

databeskyttelsesforordningen og den

ske en ændring af de danske regler der regulerer behandlingen af

konkrete ændringer vi har fået en teknisk gennemgang

blandt andet nogle af høringsparterne påpegede nogle uklarheder har

så derfor mener vi at den kritik der har været er imødekommet der hvor vi er skeptiske fra socialdemokratiets side er særlig hvad angår sanktionerne

offentlige og organisationer vi mener at der skal være en konsekvens når offentlige organisationer

ikke behandler borgernes data ordentligt selvfølgelig skal der det

ikke har opbevaret data ordentligt

vil ende med at gå ud over hjemmehjælpen til samfundets svageste så den del vil vi gerne bede justitsministeren om at være meget præcis på i vejledningen til myndighederne det har

på den ene side selvfølgelig sikrer at myndighederne forstår alvoren i

at det på den anden side ikke ender med at gå ud over børn ældre og handicappede når der er en administrativ medarbejder der har svigtet og sjusket med de ord skal jeg meddele at vi fra socialdemokratiets side kan støtte begge forslag både l otte og tres og

med forslaget søges afløst af forordningen og det her forslag

er det jo strengt taget i grove træk i forvejen kendte regler som videreføres men ny bare i ny lov der er selvfølgelig forandringer

vi skal kunne være trygge og vores personfølsomme oplysninger

skal der selvfølgelig passes godt på

bryde reglerne ligesom private aktører vil kunne straffes og pålægges bøder og det er noget af det vi kommer til at dykke yderligere ned i i løbet af behandlingen

reglerne og resultatet bliver så at kommunen skal betale en bøde fordi folk på rådhuset ikke har passet godt nok på men i sidste ende

gennem højere skatter eller forringet velfærd må

det er et dilemma for på den ene side skal sikkerheden omkring data strammes op så derfor er det godt

ligger i forslaget i forhold til offentlige myndigheder

skatteborgere i eksempelvis en kommune der intet har med sagen at gøre alligevel skal lægge ryg til til de konsekvenser

er nødt til at diskutere mere nøje i retsudvalget hvordan vi kan gøre det her på en ordentlig og god måde og og få det til at virke noget andet vi har bidt

at rigtig mange private har ønsker om at få oplyst det fulde cpr nummer ved køb af forskellige ydelser og services og det er vi egentlig ret skeptiske over for for vi tror

det vil resultere i bedre databeskyttelse for almindelige danskere effekten vil nok snarere være det modsatte så det er også noget af det vi har brug for

der hele overvejelsen om muligheden for gruppesøgsmål hvis nogle måtte føle sig krænket og i forslaget lægger justitsministeriet sig fast på at man ikke ønsker at give den her mulighed det er vi også

ligge nogle perspektiver i lige præcis den mulighed og derfor

det der påpeges i høringssvarene når det så kommer til børn og unge

foreslås det at man skal være tretten år for at kunne videregive sine oplysninger og ellers skal man have tilsagn fra den eller de personer der måtte have forældremyndigheden der synes vi

at ministeriet kommer frem til en rigtig god pragmatisk løsning

også bare nødt til at sige at det er et overvældende materiale der er lagt frem det er utrolig komplekst og derfor

håber jeg selvfølgelig også at ministeriet vil stille sig til rådighed for at besvare de mange spørgsmål som jeg egentlig tror

datasikkerhed der har også været et meget

personfølsomme oplysninger ja så er det noget der berører os alle altså at der skal være en høj grad af beskyttelse af vores personlige data og virkeligheden er også at sker der fejl i håndteringen af personfølsomme oplysninger

så er konsekvensen potentielt meget større for

de berørte fordi tingene i en digitaliseret tidsalder altså spredes meget meget hurtigere og også kan være vanskelige

derfor er det naturligvis vigtigt at lovgrundlaget

højde for den situation vi nu er i for det er selvfølgelig ganske ganske komplekst når vi taler databeskyttelse

lovgivningsmæssigt men det er det også for virksomheder og for offentlige myndigheder for vi skal selvfølgelig som politikere sørge for at danskernes personlige oplysninger

beskyttet på mest betryggende vis det er grundlæggende helt afgørende i et digitalt samfund som de foregående ordførere har redegjort for

stammer det her tilbage fra databeskyttelsespakken som blev vedtaget i eu

i forordningen fastlægges de store linjer med hensyn til persondatabeskyttelse blandt andet

som der tidligere er sagt ja så er formålet med l otte og tres derfor

er i overensstemmelse med forordningen og

ting der skal afklares i i national lovgivning

nøjes med at nævne nogle få elementer

spørgsmålet omkring aldersgrænse for børns samtykke til brug af informationssamfundstjenester

mellem seksten og tretten år og

høringssvarene og efter en grundig dialog med med relevante parter bred enighed om at aldersgrænsen på tretten år er ganske fornuftig for det er vigtigt at børn og unge også gør brug af de digitale muligheder

allerede tidligt oparbejder en kritisk sans

lovgivningsmæssig høj aldersgrænse ville givetvis også have den konsekvens at

der nok var nogle der ville have relativt svært ved at se det rimelige i det og

der er fundet en ganske fornuftig balance

hvorimod det for de private virksomheder ligger fast i

i folketinget der var et enigt retsudvalg i sidste valgperiode der var optaget af at der skulle være en ligestilling mellem offentlige og private i forhold til sanktionering når der sker overtrædelse af

i det lovudkast som regeringen sendte i høring

var spørgsmålet uafklaret og der har jo så været nogle klare meldinger i forbindelse med

skal der altså også kunne idømmes sanktioner og bøder

jeg vil sige at en borger der oplever at personfølsomme data lækkes bliver jo ikke mindre krænket af at

en kommune der har lækket oplysningerne i forhold til hvis det

den pågældende myndigheds driftsbevilling med nogle

jeg tager det som et rigtig godt sandhedsvidne

og så giver det altså rigtig god mening at de bødestraffe

jo have den klare præventive effekt

ramme både private men også offentlige

på budgetterne formålet er jo som sagt ikke at bøderne skal betales formålet er

overholdes og at borgerne får den beskyttelse af deres data som de med rette

det andet lovforslag vi behandler l ni og tres

er så en konsekvensændring af det nemlig at

jeg skal ikke trætte

og jeg har som sagt ikke været igennem alle de mange elementer men grundlæggende er det også et ønske at videreføre den

til formål at sikre en høj beskyttelse af personlige data så grundlæggende

er det ganske fornuftig dansk opfølgning på en eu forordning der har stor betydning for beskyttelse af data og det hylder vi naturligvis fra fra venstres side vi skal passe godt på borgernes oplysninger det skal private virksomheder også det bliver der et

også nogle sanktionsmuligheder så

virksomheder har betydet at almindelige borgeres oplysninger er blevet lækket det er

universitetsstuderende der har oplevet at deres

cpr numre er blevet videregivet det er ministerier

millioner af danskeres cpr numre

myndigheder og virksomheder har dem

er det også så vigtigt at vi får strammet op på de her regler for databeskyttelse så de her store fejl

ikke kan ske at vi tænker helt grundlæggende over hvordan vi indretter vores systemer så vi ikke opbevarer mere

bruge det og sådan at vi er helt sikre på at

må jeg sige at jeg er rigtig rigtig glad

for det forslag der ligger her det her er virkelig noget der vil stramme op

jeg synes at den eu lovgivning

er faktisk utrolig begejstrede i enhedslisten for at der vil ske de her opstramninger

datasikkerhedsområdet så det er rigtig godt vi kan selvfølgelig

fra justitsministeriets side faktisk har imødekommet

bøder også til offentlige myndigheder der ikke overholder

også fra regeringens side siger at det her

for private virksomheder men i meget høj grad også for for offentlige myndigheder

straf og sanktioner det er klart at

rigtig god støtte hjælp og vejledning

at det her bliver bragt i orden det er jo det der er målet for os alle sammen

set også glad for at se at datatilsynet

også bliver tilgodeset med nogle flere

får nok midler til også at løse den meget store

mængde opgaver de kommer til

rigtig godt at offentlige myndigheder

bliver pålagt mulighed for straf her

stadig væk synes jeg nogle usikkerheder

private virksomheders muligheder

i forhold til det bestående det er noget vi vil stille opfølgende spørgsmål om for at få afklaret jeg synes sådan set

at cpr nummeret er meget usikkert

også tidligere påtalt at her er altså noget efterslæb som vi i

få revideret hele cpr systemet fordi det er ret grundlæggende for vores datasikkerhed danmark

er det her på ingen måde nogen hindring for at gøre

fred og de her oplysninger

vil ligge i det hvis vi kan nå at se den

eller hvis vi kan få lov til at få et lille

og at man også havde undtaget dele af politiets efterretningstjeneste

hvilke oplysninger der ligger registreret om en selv altså

institut for menneskerettigheder også har et udmærket princip de

tage udgangspunkt i at hvis vi kan strække det til at øge beskyttelsen af borgerne

det synes jeg også er et fint princip så så overordnet set

må jeg sige at vi fra enhedslistens side kan støtte det her men

forskellige lande bliver forstyrret af

derfor er det jo ud fra alle mulige hensyn rigtig rigtig godt at vi

styrker

her to lovforslag l otte og tres og l ni og tres som vi behandler sammen de indeholder en hel masse forskellige elementer der tilsammen beskytter personoplysninger udgangspunktet for de to lovforslag er jo blevet gennemgået flere gange

så det vil jeg ikke gøre en gang til

det er jo eu kommissionens databeskyttelsespakke

lovforslagene og det er hele spørgsmålet om at der er nogle bestemmelser om straf for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen som også vedrører offentlige myndigheder

det er jo noget som vi ikke altid er enige om

her i folketinget men altså i den her sammenhæng er

det tror jeg sådan set også det gør i andre tilfælde hvor der

bliver sagt at straf ikke virker men den diskussion må vi jo nok tage en anden dag det der i hvert fald er afgørende i forhold til

er altså at man må anlægge et

anlægge et myndighedssynspunkt vi er nødt til at sikre

retssikkerheden på området

som svækker

ordfører var også inde på at der har været masser af meget meget kedelige sager med kompromittering af dybt personfølsomme oplysninger hvor offentlige myndigheder har været indblandet og det må man selvfølgelig se på med lige så stor alvor som hvis det var

derfor er det selvfølgelig vigtigt at der er en eller anden konsekvens ved at sjuske med med personoplysninger og i de tilfælde hvor datatilsynet har klaget og der ikke er sket noget

form for lemfældighed er jeg helt overbevist om at den måde man ændrer tingene på nu vil have en

god og gavnlig effekt så derfor

nu bliver der altså den her mulighed for at tildele en bødestraf til offentlige myndigheder

effekt

sådan nogle overtrædelser have en eller anden konsekvens hvad angår

det tekniske lovforslag så kan man sige at det udspringer af et ønske om at videreføre

det har vi selvfølgelig ikke nogen problemer med og derfor støtter vi i liberal alliance

endeligt vedtaget den fjortende april to tusind og seksten forslaget opretholder og fastsætter supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum som forordningen giver mulighed for på en lang række punkter viderefører forslaget den gældende retstilstand

er også en række ændringer og nybrud hvoraf mange er yderst positive og jeg

nævne nogle af de mest centrale det er retten til at blive glemt

den digitale verden som indføres som en generel rettighed i mange tilfælde og

bøder for virksomheders brud på reglerne om databehandling

hæves væsentligt hvilket længe har været nødvendigt og

hvis de overtræder reglerne

udviklingen har medført at personlige oplysninger indsamles og udnyttes i et hidtil uset omfang af både myndigheder og private virksomheder det genererer viden bedre service og smarte digitale tjenester

samt it sikkerheden helt generelt og derfor er

meget meget positive over for det her lovforslag der er en lang række positive ting i

vi kan også se og det synes vi også er positivt at ministeren har lyttet til de mange

særlig i forhold til at offentlige myndigheder nu også vil kunne pålægges bøder hvis de overtræder reglerne og vi synes at den løsning som ministeren har valgt i lovforslaget

vi synes også det er positivt at ministeren har valgt at opretholde et nationalt et nationalt forbud mod at videregive data i

man sige obs kritikpunkter som som jeg gerne vil fremføre her fra talerstolen og som jeg håber

og i den grad man nu foreslår det undtager myndighederne fra grundreglen om formålsbestemthed som beskytter borgerne mod at indhentede oplysninger og data

man giver altså med lovforslaget

en alt for bred mulighed for at videreanvende data til andre formål end det man har indsamlet oplysningerne til samtidig fremgår det af lovforslagets § fem stykke tre at den enkelte minister efter forhandling med justitsministeren og inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel tre og tyve kan fastsætte nærmere regler om at personoplysninger af offentlige myndigheder må viderebehandles til andre formål end de oprindelig var indsamlet til uafhængigt af formålenes forenelighed

kan videreanvende oplysninger på en for bred basis har man altså også valgt en model hvor ministeren på bekendtgørelsesniveau kan afgøre hvornår den videreanvendelse skal finde sted

så har man altså valgt en model hvor det alene er ressortministeren som afgør det mens folketinget i

bliver pillet helt ud af beslutningsprocessen

men jo også i et demokratisk perspektiv så mener vi heller ikke at myndighederne har tilstrækkelig oplysningspligt det vil sige pligten til at oplyse borgeren i forbindelse med at data om borgeren videreanvendes i andre sammenhænge

kritisabel sammensætning af regler som både er for brede uigennemsigtige og utilstrækkeligt demokratisk styret de eksempler jeg har været inde på her

mener ikke at danmark bør benytte de muligheder der er for at lave særregler på de her områder

personer altså den såkaldte optoutmodel hvor de sagsøger på alles vegne undtagen dem der aktivt fravælger at deltage og det synes vi er ærgerligt fordi vi mener det vil styrke muligheden for at håndhæve borgernes rettigheder væsentligt og derfor savner vi rigtig meget at ministeren gør brug af den mulighed

vi får øget gennemsigtigheden på markedet for digitale tjenester og produkter og sådan at forbrugernes tryghed

kommer med i forhold til hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt og

rettigheder forbrugerne har så vi håber også at ministeren er velvilligt indstillet

vi håber så at ministeren vil tage

skabe så vide muligheder for at offentlige myndigheder kan videreanvende oplysninger til andre formål end dem de er indsamlet til det synes vi er er et

vi er jo i danmark et af de mest gennemdigitaliserede samfund

men vi er desværre ikke et af de mest sikre samfund når det handler om cyber og datasikkerhed

kommissionens databeskyttelsesforordning som jo understreger borgerens og forbrugerens ret til at kontrollere egne data og giver en mere effektiv beskyttelse af personoplysninger på tværs af medlemsstaterne det er simpelt hen eu når det er bedst forordningen er ambitiøs men den efterlader et nationalt råderum desværre synes vi at regeringen med dette lovforslag bruger eller nærmest

uden om mange af forordningens nyskabelser og i stedet for bare viderefører gældende dansk

det finder vi problematisk af flere grunde for det første rummer det en risiko for borgeren og forbrugeren lovforslaget nedtoner forpligtelsen til at foretage konsekvensanalyser af de risici anvendelsen af big data rummer for den enkelte borger

tale om risikoen for at blive sorteret fra som ansøger til et job en kreditvurdering et banklån eller en forsikring der er tale om decideret aktiv modarbejdelse af forordningen og af de grundrettigheder den er sat i verden for at beskytte for det andet påfører de danske særregler virksomhederne en øget risiko ved at fortolke persondataforordningen på en måde der krampagtigt viderefører den danske retstilstand

og forventninger til virksomheders databeskyttelse og dataansvarlighed risikoen bliver reel i det øjeblik en person indbringer en klage over en dansk virksomheds databehandling i et andet eu land til datatilsynet der det skaber risiko for højere bøder og erstatningskrav det synes vi heller ikke er tilfredsstillende endelig afskærer lovforslaget os fra at udnytte det vækstpotentiale der

der er designet til at sikre persondatabeskyttelsen

design med lovforslaget fastslår regeringen at gamle systemer ikke skal redesignes

i stedet kan afhjælpes ved undervisning af medarbejderne det er ikke ambitiøst i vores øjne nærmest uambitiøst derfor er vi desværre ligeså kritiske over for lovforslaget som vi er begejstrede over selve forordningen og derfor kan jeg desværre ikke på nuværende tidspunkt give vores stilling til kende vi vil følge lovforslaget i den videre udvalgsbehandling og overveje vores

en effektiv databeskyttelseslov jeg synes der er to ting som ikke

bemærkningerne fra ingeniørforeningen

man også har ret til

når andre gør opmærksom på det men at de ikke er forpligtet til ved lov løbende at vurdere om noget skal slettes jeg synes

om behandlingssikkerheden vi synes også at forbrugerrådet tænk

kan vælge at udnytte hjemmelen i databeskyttelsesforordningen til at vedtage nationale særregler om databeskyttelsesrådgivere personfølsomme oplysninger

den forståelse sf støtter lovforslagene da det vil styrke hegnene omkring

den fjortende april to tusind og seksten og den består blandt andet af en generel forordning fra eu om beskyttelse af personoplysninger

som skal gælde både i den private og

sektor forordningen har direkte virkning i danmark og derfor er vi forpligtet til at

i overensstemmelse med forordningens bestemmelser og det skal den være fra den femogtyvende maj

hovedforslaget til databeskyttelsesloven og følgeforslaget med konsekvensændringer

til for at supplere reglerne i forordningen lovforslaget opretholder og fastsætter supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum som forordningen giver en række danske love indeholder henvisninger til persondataloven og disse henvisninger skal tilpasses tilpasses databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov endvidere skal der ske en ændring af de danske regler der regulerer behandlingen af personoplysninger

der skal derfor foretages en række konsekvensændringer som fremsættes i

for eksempel bestemmelsen om at offentlige myndigheder skal kunne få bøder på mellem to og fire procent for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen i lovforslaget

cpr nummer på kommunens hjemmeside

derfor der i lovforslaget tages højde for at der er særlige forhold der skal tages hensyn til når domstolene idømmer bøder til offentlige myndigheder blandt andet bødelofter og lavere bøder til offentlige myndigheder så alt i alt

af de grundlæggende elementer i lovforslaget og der

i to tusind og tolv og vedtaget i april

pakken består først og fremmest af databeskyttelsesforordningen som skal gælde i både den private og den offentlige sektor forordningen finder anvendelse fra den femogtyvende maj to tusind og atten og da forordningen har direkte virkning i danmark er vi forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med

fra den femogtyvende maj to tusind og atten beskyttelsen af personoplysninger vil fremover hovedsagelig ske i forordningen det vil altså sige at de store linjer på databeskyttelsesområdet allerede er lagt det er for eksempel eu forordningen der indfører det nye krav om såkaldt

design og kravet om at man i visse tilfælde skal have en såkaldt databeskyttelsesrådgiver kravene til it sikkerhed kommer også fra forordningen ligesom de høje bøder man hører så meget om også kommer fra forordningen det er i det lys jeg fremsætter

ny databeskyttelseslov l otte og tres formålet med lovforslaget er alene at supplere reglerne i forordningen forslaget opretholder og fastsætter således supplerende nationale bestemmelser om behandling af personoplysninger inden for det nationale råderum som forordningen giver mulighed for forslaget viderefører på langt de fleste områder den gældende retstilstand det gælder for eksempel bestemmelserne om hvornår loven finder anvendelse altså lovforslagets anvendelsesområde og det gælder også reglerne om de registreredes rettigheder og hvornår man kan gøre undtagelse fra

lovforslaget lægges der for eksempel op til at regler om behandling af oplysninger

sammenhæng videreføres som et sidste eksempel på at vi lægger op til at fortsætte den gældende retstilstand kan nævnes reglerne om indretningen af datatilsynet og overliggeren datarådet følgeforslaget som vi også behandler her i dag l ni og tres skal jo selvfølgelig ses i sammenhæng med hovedforslaget følgeforslaget er af meget teknisk karakter det har været nødvendigt at fremsætte det lovforslag da en række danske love indeholder henvisninger til persondataloven og disse henvisninger skal tilpasses til databeskyttelsesforordningen og den nye databeskyttelseslov der skal derfor foretages en række konsekvensændringer som foreslås med dette tekniske følgelovforslag men tilbage til til hovedforslaget for der

i lovforslaget til databeskyttelsesloven har truffet en række valg det drejer sig først og fremmest om lovforslagets bestemmelse om at offentlige myndigheder skal kunne ifalde bøder for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven offentlige myndigheder skal

bøde på op til to eller fire procent af myndighedens driftsbevilling

og seksten million kroner

kan offentlige myndigheder ikke ifalde et bødeansvar for at agere som de myndigheder de nu engang er men vi har valgt at lægge vægt på at det kun er rimeligt at offentlige myndigheder også risikerer bøder når nu private virksomheder risikerer de meget høje bøder der i princippet kan komme helt op på fem og halvfjerds million

million kroner afhængigt af grovheden

selvfølgelig er er mange penge og

at en kommune skal af med flere millioner hvis en kommunal medarbejder

cpr numre på kommunens hjemmeside og vi har derfor også lagt nogle klare forudsætninger ind i lovforslaget for at tage højde for

i en anden retning det kan være at det er

sket uagtsomt altså ikke ikke med vilje for det andet forudsættes det udtrykkeligt i lovforslaget at bøder som sådan og ikke kun bødelofter

bliver lavere for offentlige myndigheder derudover forudsætter vi for det tredje i forslaget at der skal tages hensyn til den særlige situation

efter lovgivningen er pålagt at varetage lovbestemte opgaver myndighederne kan derfor

uden videre standse deres drift og her adskiller myndigheder sig jo fra private aktører der normalt ikke er pålagt bestemte opgaver i lovgivningen vi forudsætter forudsætter også udtrykkeligt i lovforslaget at der ved udmålingen af bøden til myndigheder skal lægges vægt på vægt på at myndighederne er meget forskellige

underlagt meget forskellige rammevilkår nogle offentlige myndigheder har således en bevilling der er bundet tæt op

sig at en overtrædelse sanktioneres med et påbud fra datatilsynet det kan gælde både private og offentlige og at der først hvis påbuddet overtrædes skrides til til bøde som vi skriver i lovforslaget skal man for eksempel lægge vægt på om der er tale om en overtrædelse der er forsætlig eller om der er tale om en uagtsom overtrædelse at vi nu lægger op til bøder

offentlige myndigheder ændrer heller ikke på de nuværende muligheder for disciplinært at forfølge en kommunal medarbejder altså en offentligt ansat vil naturligvis også fremadrettet kunne straffes

bødeansvar jeg synes vi har set for mange eksempler hvor man får fornemmelse af at personoplysninger har været behandlet for lemfældigt og jeg er sikker på at den blotte risiko for at man som myndighed kan

som gør at myndighederne vil passe bedre på vores alle sammens oplysninger jeg ser frem til den videre behandling

er en række tekniske ting vi skal have boret ud under udvalgsbehandlingen og det

indeholder jo den bemyndigelsesbestemmelse hvor hvor en minister efter en forhandling med justitsministeren

bruge dataene til andre formål der er så sat en række begrænsninger for hvornår det kan finde anvendelse og bestemmelsen gælder for eksempel ikke

for helbredsoplysninger indsamlet efter sundhedsloven og det skal også ses i lyset af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for seksten til tyve

videregive og genbruge data på en effektiv åben og transparent

det være at herre peter poulsen i sit næste opfølgende spørgsmål vil

af en kommunes faggrupper og forvaltning med henblik på at

familie det kan være en familie der modtager ydelser men ikke er dukket op til aftaler

den forbindelse kan det være relevant at kunne viderebehandle oplysningerne til andre formål end de oprindelig var indsamlet til så man kan sætte ind med tidlig hjælp over for

det her barn men men jeg tror det her egner sig rigtig godt til

aftalen at vi er blevet enige om

alvorlige sag det er jo ikke nogen hemmelighed at

meget aktivt har engageret sig i hele spørgsmålet om at danmark

være fuldgyldigt medlem af europol det er heller ikke nogen hemmelighed

over afstemningsresultatet når det er sagt har

bakket op om de bestræbelser der har været fra regeringens side om at lave en særaftale om dansk medlemskab af europol og som

set også glade for det der til gengæld bekymrer os rigtig rigtig meget er at politiet jo

vi lavede særaftalen advarede om at det i en nær fremtid ville betyde en væsentlig begrænsning

politiets muligheder for at opklare bekæmpe og forhindre grænseoverskridende kriminalitet i den nye redegørelse her som vi har fået tilsendt

det ikke længere i en nær fremtid men meget meget snart

en væsentlig begrænsning af deres muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet fordi

i gang med at udrulle quest som jeg ved mange af ordførerne her i salen er bekendt med hvor står vi så efter

konstatere at de partier som garanterede

danskerne at vi fortsat ville være fuldgyldigt medlem af europol selv hvis man stemte nej ikke

så det ville være være hyklerisk fra

at afvente og se hvad der sker

når det handler om at forhindre opklare og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet men det er også klart at hvis vi kommer i en situation hvor vi kan se at det er som politiet advarede om nemlig en meget

igen og ser på hvad der så kan gøres om det er

først og fremmest at bede om at prøve at få en bedre aftale eller eller om det er at diskutere hvorvidt man skal afgive suverænitet

vågent øje med den her problemstilling jeg tror jeg vil

om det er et spørgsmål om at forhindre terror eller om det er nogle helt andre situationer og der er politiets egen vurdering jo at det kan betyde noget i forhold til deres muligheder for at forhindre og bekæmpe grænseoverskridende

noget grundlag for at betvivle politiets vurdering af

på tværs af grænser og det synes jeg faktisk også både herre søren søndergaard og enhedslisten i øvrigt skulle tage

i lyset af at regeringen den niogtyvende april to tusind og sytten indgik en aftale med europol om såkaldt operativt og strategisk samarbejde det fremgår af redegørelsen at det fortsat er rigspolitiets vurdering at aftalen om danmarks tilknytning til europol er operativt tilfredsstillende og at der er samklang mellem hvad danmark i to tusind og seksten fik stillet i udsigt af europa kommissionen og det praktiske resultat som vi står med i dansk folkeparti er vi glade for at det på trods af mange dommedagsprofetier om at danmark ville blive et helle for pædofile terrorister og andre forbrydere hvis ikke rets og udlændingeforbeholdet blev afskaffet alligevel lykkedes at lave en aftale med europol som rigspolitiet altså selv betegner som operativt

rent praktisk har danmark fået den mulighed at vi kan få stillet op til otte dansktalende europol ansatte til rådighed døgnet rundt til at foretage de nødvendige søgninger rigspolitiet har så kan man forstå af redegørelsen besluttet at vi i første omgang kan nøjes med fire to placeret i haag og to ved nec i øvrigt placeret bag et forhæng og med en hollandsk helligdagskalender for at understrege forskellen fra tidligere men reelt

er der jo ikke nogen forskel på hvad der skete før danmarks særaftale trådte i kraft og

ringede betjentene til nec og talte med nogle personer der kunne oplyse hvilke registreringer der var i eis efter at særaftalen er trådt i kraft ringer politiet nu til måske endda de samme personer som nu altså blot sidder bag et forhæng og modtager deres lønseddel fra europol men som altså kan finde præcis præcis samme oplysninger lige så hurtigt og lige så effektivt som hidtil dertil kommer i øvrigt at danmark som hidtil har mulighed for at deltage i analyseprojekter herunder også fremtidige og at vi kan deltage i europols bestyrelsesmøder som observatør rigspolitiet har jo derfor også samlet på den baggrund vurderet at aftalen er tilstrækkelig til at sikre en tilfredsstillende betjening af dansk politi i dansk folkeparti har vi det naturligvis også sådan at såfremt rigspolitiet skulle nå til den konklusion på et tidspunkt at der er behov for

forhold at der kun er ansat fire personer indtil videre viser jo i øvrigt også at den debat vi i folketinget havde i forbindelse med førstebehandlingen af lovforslaget om europol den tyvende april hvor flere medlemmer af tinget stillede spørgsmål ved om de otte personer nu var tilstrækkeligt til at servicere politiet nok ikke var helt så velfunderet i virkeligheden som den måske burde have været

men jeg kan dog sige at såfremt politiet ikke føler at de får tilstrækkeligt udbytte af eis systemet i den nuværende form så har man jo som sagt muligheden for at fordoble antallet af personer der bistår dansk politi og dermed også kunne få svar endnu hurtigere end det sker i dag det er i øvrigt vanskeligt præcist at udtale sig om hvad dette

endeligt tilgængeligt i løbet af december måned to tusind og sytten der er som bekendt et pilotprojekt i gang i spanien i øjeblikket men det altså først og endeligt tilgængeligt i løbet af december måned to tusind og sytten som rigspolitiet oplyser vil der være tale om blanding af data hvis indhold kan vises umiddelbart og andre data af typen hit no hit formentlig vil det betyde at der i et ikke uvæsentligt omfang stadig vil skulle tages personlig kontakt til en medarbejder med særlig privilegeret søgeadgang men det kan vi i sagens natur

at dansk politi er rustet til at imødegå kriminalitet det er også derfor vi har indgået en aftale med regeringen der indebærer at antallet af betjente øges med tre hundrede over de kommende år det er også derfor glædeligt at vi fortsat kan notere os at rigspolitiet bakker op om aftalen og fortsat finder aftalen operativt tilfredsstillende med de udvidelsesmuligheder i forhold til mandskabskapacitet som er indeholdt i aftalen er det således heller ikke vores opfattelse at politiet vil blive stillet væsentlig ringere som følge af den søge app som udrulles i et endnu ukendt omfang og med et ukendt søgemodus over de kommende år

og forringe dansk politis muligheder når det nye quest program bliver indført hvor alle andre politibetjente i europa lige kan slå op på en app og forfølge en person som de stopper ved grænsen eller hvor

har det med at de først bildte den danske befolkning ind at vi kunne blive fuldt medlem af europol

ikke levere på så lovede de danskerne at

kunne det kunne vi i det mindste få lov til at få

grænser for hvor langt dansk folkeparti

i forhold til herre martin lidegaards spørgsmål

har en fin aftale rigspolitiet understreger at den er operativt

tilfredsstillende og jeg giver mig altså ikke i kast med sådan

kyllingeindvolde for at finde ud af hvad en søgeapplikation

herre martin lidegaard vitterlig er så klog at at han er i stand til at kunne forudse det

tager jeg hatten af for det og det understreger jo bare at der ikke er nogen tvivl om at medlemmerne af det radikale venstre er

af meget store dimensioner at dansk folkeparti ikke vil stå ved at man lovede et fuldt medlemskab af

så lovede man at man i det mindste ville give danskerne en mulighed for at

ikke kunne blive fuldt medlem det vil man heller ikke give danskerne hvad er det dansk folkeparti er så bange

det var lidt mærkeligt hvis de skulle til stemmeurnerne fordi der er en eller anden himstregims på internettet som gør det muligt

det vi bare må konstatere er at vi har adgang til fuldstændig de samme oplysninger efter den her aftale er indgået som før aftalen blev indgået og det var sådan set det

begrænsning for politiets arbejde sådan som de selv advarer om

er det bestemte typer forbrydelser der ikke kan opklares eller forhindres

det er en politisk beslutning der er truffet om at det kan man ikke og som med alle andre politiske beslutninger

og hvis der er et bredt flertal i folketinget

gerne vil give justitsministeren

sytten for partierne bag aftalen og flerårsaftalen om politiets økonomi fremlægger en samlet vurdering af de operationelle konsekvenser samt evt økonomiske implikationer for dansk politi af at danmark ikke længere medlem af europol

nu og det synes jeg er ganske glimrende

er en objektiv redegørelse det kan indimellem være vanskeligt

her har vi en redegørelse der hverken er skrevet af jasiden eller nejsiden det er en nøgtern og objektiv redegørelse om konsekvenserne af ikke længere at være medlem af europol og jeg håber at dagens diskussion kan hjælpe med til

at aflive nogle af de mere eller mindre håndfaste påstande og garantier som

fylde alt for meget i debatten

det fremgår af redegørelsen at vores europol aftale på ganske mange områder fungerer tilfredsstillende lad mig sige med det samme det var det muliges kunst og det er blevet en aftale som som helt givet også kommer til at fungere på en eller anden måde jeg skal ikke negligere at jeg

været gjort noget bedre på anden vis men sådan ville

at dansk politi på en række centrale punkter bliver væsentligt dårligere stillet end deres kollegaer i eu det bliver fremhævet på forskellig

i redegørelsen at vores manglende adgang til det såkaldte quest system vil være en væsentlig svækkelse det er det system der giver adgang til at vigtige kriminalitetsoplysninger fra europol systemet kan fanges af politiet via tablets mobiltelefoner og lignende da vi indgik europol aftalen tilbage i maj kunne man nogle steder få det indtryk at

det pågældende system var et fremtidspåfund det system hvor betjenten ude i politivognen kunne slå op og konstatere meritterne hos en person som man har under mistanke

det er imidlertid ikke et eller andet

det er en ganske nær fremtid det er nærmere betegnet i december måned så vidt jeg har forstået at dette system vil være tilgængeligt for alle eus eus

og det er vel at mærke december i år konsekvensen af

ifølge rigspolitiet at politiet får en mindre smidig og mindre hurtig adgang til at foretage søgninger via mobilt søgeudstyr det er det der fremgår af justitsministerens redegørelse her og rigspolitiets udsagn

man vil ikke på samme måde kunne foretage en søgning mobilt

og via tablets og dataudstyr i databaserne hos europol med henblik på at fastslå om en person er kendt for kriminalitet

i andre eu lande dermed kommer man altså nu engang uanset hvordan vi vender og drejer det til at stå en anelse ringere end kollegaerne i andre eu lande jeg synes det er meget synd i en situation

i den grad er nødvendigt med grænseoverskridende samarbejde for at bekæmpe kriminaliteten jeg synes det er synd at det åbenbart bliver en konsekvens af det afstemningsnej som nejpartierne fik gennemført

på den anden side set ikke komme som nogen stor overraskelse det var jo i væsentligt omfang det som debatten også før afstemningen lagde for dagen herudover synes jeg

det er værd at bemærke at politiets analytiske og proaktive kriminalitetsbekæmpende arbejde også står smule mere svækket tilbage vi har mulighed for at blive inviteret med i forskellige samarbejder om kriminalitetsanalyser og så videre

vi har altså ikke den automatiske tilgang til det som vi havde tidligere

sådan som nogle også stillede i udsigt vi

vi er på ingen måde fuldgyldigt medlem af europol på på samme vilkår som hidtil vi har fået det der er stillet os i udsigt af kommissionen efter

det er en operativt tilfredsstillende

meget bedre for nu at sige det rent ud regeringen bør og skal det i en tid hvor kriminaliteten er så alvorlig som for øjeblikket og det bliver den jo desværre nok ved med at være i mange år specielt den grænseoverskridende kriminalitet

aftale vi har nu også lever op til de ønsker vi har til politiet og

ikke kan lukke øjnene for og så er vi selvfølgelig klar til at tage debatten

og der skal være et rimeligt grundlag det tror jeg nok står i retsplejelovens § syv hundrede og fem og halvtreds før man kan anholde vedkommende

man skal til at ringe ja så må jeg altså bare sige at vi lever i en verden hvor det ikke går så hurtigt vi lever en digitaliseret verden og der er jeg helt sikker på at hvis man havde

at gå ind via tablets og lignende i

systemet nede i eu for at kunne se kriminalitetsoplysninger på vedkommende ja så ville man langt lettere kunne foretage en anholdelse eller i hvert fald undersøge om mulighederne er til stede for at foretage en anholdelse nu skal man til at ringe og jeg tror altså desværre ikke at den mulighed er er lige så effektiv det er begrænset hvor længe man kan tilbageholde en tilfældig person på gaden bare fordi man ikke kan lide eller har mistanke til den pågældende der skal ligesom noget kød på og det ville man kunne få omgående belyst via tablets og lignende

skal der ringes og så må vi da i den grad håbe

til også at kunne nå at foretage et opkald

ikke et spørgsmål om

det at gå ind i sådan en søgeapp skrive navnet

ville fortælle folketinget hvor stor en forsinkelse

det fem og tyve sekunder for vi er jo enige om at det her

det bekræftet hos kollegaerne i enhedslisten

er hip som hap hvor lang tid man tilbageholder en person uden at anholde vedkommende gudskelov da i det her land der er da regler for hvornår det skal ske men der er jo ingen tvivl om at politiet anser det her for et

risikerer at komme i situationer hvor man er nødt til at slippe vedkommende

ud af om der populært sagt

det står i ekstrem kontrast til de ting vi fik at vide

venstre forud for den her afstemning vi fik at vide at der ville gå seks otte år før vi overhovedet kunne

overveje en ekstra gang inden man nu gør det her til en kæmpe sag om om man vil have en lille smule

som herre berth om hvordan det foregår i anholdelsessituationer og derfor kan jeg læse hvad rigspolitiet er citeret for i redegørelsen det er nemlig rigspolitiets vurdering at den manglende søgeadgang herunder særlig manglende adgang til

manglende mulighed for at lade oplysninger fra europol indgå direkte som understøttende datakilde i politiets analyser og proaktive kriminalitetsarbejde inden for meget kort tid vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politis muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med medlemmer af

i debatten når for eksempel justitsministeren skriver at aftalen på kort sigt sikrer og jeg citerer dansk politi en tilfredsstillende adgang til europols databaser

at aftalen sikrer dansk politi fuld adgang til europols databaser sådan som det hele tiden har været tilfældet og når ministeren for eksempel skriver om fremtiden at her vil dansk politipersonale og jeg citerer ikke på stedet kunne foretage en søgning via mobilt udstyr i europols databaser så menes der slet ikke at dansk politi ikke på stedet vil kunne søge via mobilt udstyr i europols databaser

er at de ikke kan lave en søgning via et opslag men skal lave en

opringning det er ligesom den store

kan redegørelsen jo ikke skjule at det skræmmebillede som befolkningen blev tæppebombet med op til folkeafstemningen den tredje december

om europol vil tage fire fem år

nu er justitsminister på twitter dagen inden folkeafstemningen

tværtimod kan vi se tilbage på en aftale som dansk politi beskriver som operativt tilfredsstillende sidste år

i en husstandsomdelt avis trykt i næsten en million eksemplarer

danskerne stemte nej

og fremover bruge europols søgesystem lige så meget som dansk politi har lyst til tooghalvfjerdstusind gange syv

radikal ungdom på en plakat

og radikal ungdom blev bakket op af nick hækkerup

så får de pædofile lettere spil så bliver det sværere at optrævle pædofiliringe

intet i den aftale

svækker kampen mod pædofili så børnelokkere har præcis lige så lidt grund til at være begejstrede

her synes jeg så det er vigtigt lige at få slået fast

det var ikke det man havde spurgt dem om det kunne man jo bare have gjort

om noget helt andet og det andet som den danske

at opgive den danske undtagelse fra eus overordnede

resulteret i at et snævert politisk flertal

eller i europaudvalget en sen nattetime

uden at den beslutning nogen sinde ville kunne gøres om eller trækkes tilbage uanset hvordan de danske vælgere stemte

den danske befolkning nej til og det var rigtig klogt

sagde vi fra enhedslistens side at vi efter et nej ønskede en forhandlet aftale mellem eu og danmark om et fortsat samarbejde inden for rammerne af europol

kampagneside under overskriften retsforbeholdet står ikke i vejen for politisamarbejde og jeg citerer hvad vi skrev selvom vi bevarer retsforbeholdet kan dansk politi stadig samarbejde med politiet i andre lande det er også muligt for danmark at få en parallelaftale om europol som eksempelvis

at den løsning vi har fået er meget bedre end en norsk løsning det er så

en norsk løsning version to plus plus med kryds og slange og derfor vil jeg også godt måske lidt utraditionelt benytte lejligheden til at takke dem som har arbejdet aktivt for at gøre det her muligt

været involveret i sagen tak til medarbejderne i folketinget som har gjort en stor indsats tak til kollegaer i folketinget og i hvert fald de fleste

parlamentet men ud over indsatsen fra alle dem

at det er lykkedes at få den aftale

har nøjagtig den samme interesse i

af grænseoverskridende kriminalitet som vi selv har hvis vi har interesse i at kunne trække oplysninger ud af systemet om kriminelle som rejser gennem tyskland på vej til danmark

om kriminelle som rejser gennem danmark for at komme ind i tyskland og den forståelse tror jeg også er utrolig vigtig i forhold til hvordan vi behandler fremtiden i ministerens redegørelse er der nemlig bekymring for om om den foreliggende aftale kan holde i årene fremover om for eksempel tilstrækkelig mange danske politifolk kan få adgang til at søge direkte i en bestemt del af europols register eller om de skal gøre det via en opringning måske med det resultat at nogle af dem ikke får det gjort jeg vil godt anerkende den bekymring det er helt legitimt at have den bekymring

at vi imellem partierne har indgået en overenskomst forhandlet ovre i statsministeriet som indebærer at vi følger udviklingen nøje

får en skriftlig redegørelse vi har den første her og vi så diskuterer den her i folketingssalen

på det her område men skal den bekymring tages alvorligt

handles på den

at det er justitsministerens opfattelse at der ligger et problem ude i horisonten

med at tage kontakt til de øvrige lande i europol om hvordan de her problemer kan imødegås

en revideret aftale det vil i hvert fald være rettidig omhu

til nye virkeligheder naturligvis for hvad skulle forhindre det

at danmark på en eller anden måde blev et helle for grænseoverskridende kriminalitet absurd

for at forberede en alvorlig terroraktion det tror jeg næppe

som har den mistanke til for eksempel sverige og tyskland så synes jeg de skal

det er slet ikke så ringe endda især ikke når man tænker på alle dommedagsbasunerne under kampagnen op

kriminalitet og enhedslisten og flere andre ønsker ikke at

det er solidaritet på en ganske speciel moderne måde må jeg sige men det slog mig egentlig da jeg hørte talen her om der er sket et i enhedslistens opfattelse om der faktisk er noget enhedslisten

nu glemmer alt det andet i eu men bare lige tager

vi have mulighed for at sige der ønsker vi ikke at være med det er vores opfattelse og det kan man ikke hvis man er fuldt og helt med i europol så har vi overgivet den kompetence en gang for alle den beslutningsret sikrer vi derimod med den nye aftale men jeg vil godt lige anfægte den præmis som den radikale ordfører fremkommer med er det kun inden for eu der skal bekæmpes kriminalitet

er en meget mærkelig opfattelse at vores

eu partnere mener herre martin lidegaard har vist os den generøsitet ja ja men er det ikke en opgave at bekæmpe kriminalitet i hele europa

op på de lande der tilfældigvis er medlem af eu hvad tror man der vil ske med storbritannien

fordi de ikke ønsker at være med i den klub der hedder eu

en forkert måde at lave et organiseret kriminalitetsbekæmpende samarbejde på der skal alle der vil kunne være

de store magtmonopoler de økonomiske interesser

den almindelige borger og det system vi har

om en række retsprincipper demokratiske grundprincipper som ligger som et fundament

fundament under hele vores retssystem det har vi bekendt os til og alle der vil bekende sig til de samme værdier og de samme regler er inviteret med i det europæiske samarbejde men det er en betingelse for at træde ind at man vil det og det er jo derfor det er så fantastisk at det

det hele opløst og

og derfor er det bedre at danmark ligesom siger lad bare de andre om deres solidaritet vi kan stå her alene og være os selv og skride fra det hele hvis det passer os det er fint

der er temmelig mange lande der ikke er med i eu i europa de er også en del af den europæiske familie og der bliver stadig flere lande i europa der ikke er med i eu jævnfør storbritanniens udmeldelse

skal det naturligvis være åbent for alle

ikke være nogen betingelser jo der skal være nogle betingelser der skal være nogle krav i forhold til

bliver bare nødt til at sige at at alle eu lande ligefrem brillerer der

ikke kan sende folk tilbage uden at overtræde menneskerettighederne et eu land så jeg forstår simpelt hen ikke pointen i herre martin lidegaards tale vi ønsker et politisamarbejde vi ønsker et politisamarbejde mellem alle det skal være endnu tættere blandt stater som respekterer demokratiske rettigheder som respekterer som respekterer grundlæggende fundamentale rettigheder men pointen er da

melde sig ud af europol enhedslisten er ikke tilhænger af de overnationale elementer i europol det er enhedslisten ikke tilhænger af

har haft den linje at vi ønskede en aftale hvor vi bevarede vores mulighed for en handlefrihed samtidig med at vi

er jo realiteten og jeg kan forstå at enhedslisten accepterer og anerkender den realitet der ligger i at europol

det er enhedslisten tilhænger af den måde

det samarbejde men igen det kan godt være at herre holger k nielsen siger ja ja ja og alt muligt men vi bliver nødt til at have den diskussion

lande i eu der skal være med i et tæt politisamarbejde hvorfor skal norge ikke være med i det er betingelsen for at bekæmpe kriminalitet at man melder sig

og skal det faktum at storbritannien har meldt sig ud af eu også betyde at de ikke skal være med i et effektivt politisamarbejde herre holger k nielsen vil ikke stilling til det og det forstår jeg godt

herre søren søndergaard når det er at politiet mener at det vil være en væsentlig begrænsning for deres muligheder for at bekæmpe og forhindre kriminalitet i fremtiden at vi ikke har den her søgeadgang gennem quest

hvis det gør indtryk på herre søren søndergaard hvad mener han vi kan gøre ved det

min tale opskriften på hvad jeg synes der skulle gøres ved det

set ud fra i og med at justitsministeren deler den opfattelse at det kan blive et problem på sigt at justitsministeren så allerede er i gang med at gøde

laver en udvikling af den aftale der er

samarbejdspartnere i europol at de

hundrede og ni om annullering af indeksering af en række punktafgifter

i liberal alliance over at regeringen den niogtyvende april to tusind og sytten indgik en aftale med europol om et operativt og strategisk samarbejde det er godt at dansk politi på den måde fortsat har en tilfredsstillende adgang til europols databaser som næsten svarer til den direkte adgang politiet havde frem til den første maj to tusind og sytten dansk politi har som der også er blevet sagt tidligere ikke en direkte søgeadgang i europols database men kan søge gennem dansktalende personale danmark har altså fortsat en forbindelsesofficer i europols hovedkvarter i haag og det hilser vi velkommen i liberal alliance

i samarbejdet om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme er det vigtigt at sikre at relevant information kan blive delt mellem eu landene det har både danmark og de andre europæiske lande en interesse i kriminelle organisationer der opererer på tværs af grænserne i eus medlemslande vil med aftalen fra april i år fortsat kunne optrævles effektivt og i et samarbejde mellem myndighederne i eus medlemslande

skriver min taleskriver at vi stilfærdigt noterer os

at jorden ikke gik under ved nejet den tredje

femten det er sådan at når taleskrivere skriver stilfærdige konstateringer så er de aldrig stilfærdige men udtryk for larmende adfærd så derfor vil jeg springe denne passage over i stedet vil jeg bruge lejligheden til at takke vores

dygtige danske forhandlere og vores eu partnere og

den afspejler jo sådan set sagens realitet altså at der var en folkeafstemning hvor det blev et nej til fuld deltagelse i det retlige samarbejde vi var nogle der havde anbefalet et ja

side at vi formentlig godt kunne få en aftale om europol isoleret ikke så god som et fuldt medlemskab men trods alt formentlig tilfredsstillende

stor en risiko at løbe men den løb vælgerne og

en aftale og som det også fremgår af redegørelsen her

giver den ifølge rigspolitiet ikke nogen anledning til operative bekymringer

betyder det her ikke de store dramatiske ændringer problemet ligger lidt på længere sigt

af det såkaldte quest som er sådan et mobilt system der vil det ifølge politiet være vanskeligere for dansk politi at kunne gå direkte ind

så der kan blive nogle udfordringer på det tidspunkt men det må vi jo så tage op

regner også med regeringen vil adressere det når den tid kommer men indtil videre

set kun at sige tak for redegørelsen

vi har fået en aftale som ud fra de betingelser der var efter folkeafstemningen er tilfredsstillende og det

november skal en dansk betjent bede om en søgning

og så vender den ansatte tilbage til den danske betjent med svaret det vil sige at vi

foretage en direkte søgning

konsekvensen af at vi ikke længere er medlem af europol men vi har da fået en aftale der ifølge rigspolitiets

vurdering lever op til det som danmark fik stillet i udsigt af kommissionen i december to tusind og seksten aftalen

fuldt medlemskab men

er på en række væsentlige områder operativt tilfredsstillende for det danske politi

i hvert fald den bedste aftale vi kan få uden at være medlem af

redegørelsen her redegør for den nye aftale og konsekvenserne af den og politiets vurdering af den

der grundlæggende tale om en god aftale som får danmark så tæt på kernen i europol

samarbejdet som muligt selv om vi ikke er fuldgyldigt medlem af europol men det er jo netop det vi er ikke fuldgyldigt medlem af europol samarbejdet og det har konsekvenser vi kan se i redegørelsen at der begynder at tegne sig nogle konturer af de udfordringer det giver ikke at være med i europol samarbejdet på lige fod med de andre medlemslande danske politimænd og kvinder bliver bebyrdet med et større besvær i udførelsen af deres arbejde fordi de ikke har direkte adgang til europols database samtidig bliver det mindre smidigt at analysere og være proaktiv i forhold til kriminalitetsbekæmpelse i bund og grund giver særaftalen os altså ikke samme muligheder som vi havde haft hvis vi havde været fuldgyldigt medlem af samarbejdet et andet aspekt som stadig er uklart er spørgsmålet om den parlamentariske kontrol af europol for europol sætter nu for alvor kurs mod det overstatslige niveau og bliver generelt stærkere end før

meget vigtigt at europols øgede styrke følges tæt af en stærk parlamentarisk kontrol det er blandt andet vigtigt for at sikre at balancen mellem informationsdeling i bekæmpelsen af kriminalitet og retten til et privatliv

rammerne for den kontrol er endnu ikke fastlagt og hvad danmarks rolle bliver i kontrolgruppen som et eu land der alligevel ikke er helt med på vognen står stadig væk hen i det uvisse

så europols udvikling reelt kan kontrolleres af de folkevalgte lad mig afslutte med at sige at alternativet støtter op om den aftale som er blevet forhandlet hjem men vi skal også være ærlige omkring at det har konsekvenser at vi ikke er blevet

fuldgyldigt medlem af europol samarbejdet

helt ud og det betyder jo så også noget for deres relation

er det alternativets opfattelse at det er en fordel for kriminalitetsbekæmpelsen i europa at det kun er eu lande som kan have en fuld deltagelse eller bliver vi ikke nødt til at finde en model

kan deltage aktivt i kriminalitetsbekæmpelsen på lige fod

en helt klar fordel at være med i europol

medlemmer i kriminalitetsbekæmpelsen og storbritannien går fra at være

at det lige præcis er noget som er for eu lande

den opfattelse at vi bliver nødt til at finde et samarbejde for alle de europæiske lande der lever op

sidde og sparre om de gode ideer og så videre

det at være medlem af europol er en rigtig rigtig god idé selvfølgelig skal vi samarbejde med andre lande der ikke er medlem men vi står stærkere hvis vi er medlem og det kan vi tydeligt se nu også i den redegørelse der er kommet

fuldt medlem af europol anbefalede radikale venstre

vil være bekendt at vi skulle afskaffe forbeholdet sige nej til organiseret kriminalitet terrorisme kriminalitet i det hele taget i dens nye teknologiske former og dele vores suverænitet

der ønskede at dele deres suverænitet med os for at vi sammen kunne vinde suverænitet over de problemer

kan klare alene fordi kriminaliteten er blevet grænseoverskridende den grundopfattelse har vi stadig væk

vi tror på at vi ved at stå sammen og dele vores suverænitet med hinanden kan komme meget længere

hvordan det skal være og ja det kræver kompromiser det kræver at man sætter sig sammen og ikke

sådan som man selv kunne forestille sig men at man lytter til hinanden og finder fælles løsninger

vi kede af det nej men vi var især også kede af det fordi vi synes at den danske befolkning blev bildt noget ind under valgkampagnen vi blev beskyldt for skræmmekampagne når vi sagde

medlemskab af europol uden at opgive vores retsforbehold vi blev skudt i skoene at nu var det endnu en gang det store mareridtscenarie og at man sagtens uden konsekvenser kunne sige nej og stadig blive fuldt og helt medlem af europol dansk folkepartis formand garanterede ovenikøbet

han i hvert fald være den første til at tilbyde danskerne en ny folkeafstemning alene om europol jeg kan ikke læse redegørelsen anderledes end at det nu står krystalklart at dansk politi bliver stillet anderledes end deres kollegaer i resten af europa ja

vil være meget anderledes og jeg tror sekunder tæller når vi snakker organiseret kriminalitet

vi snakker forbrydelser som terrorbegivenheder hvor man i løbet af ganske få sekunder og minutter skal forsøge at finde ud af hvem er gerningsmanden hvilke netværk har han eller hun

alle andre politimænd i europa kan få kontakt hurtigt

man sådan en anelse molboagtigt

telefon ringe til nogle mennesker der sidder et sted bag et forhæng som så kan få lov til at søge i en database

har direkte adgang til så for mig betyder det faktisk noget

hvor det at man får moderne teknologi der sikrer hurtigere adgang til de netværk og hurtigere handling faktisk kan gøre en forskel i hvert fald at

en lille forskel så er der en forskel og jeg synes det ville klæde de partier der anbefalede et nej på den præmis at det her ikke

få nogen som helst betydning for danmarks muligheder for et fuldt medlemskab af europol og politiets

at det fik en betydning

større betydning og betyde en stadig større forringelse jeg kan ikke læse redegørelsen

derfor må jeg også sige at

her udvikling meget tæt vi står selvfølgelig bag vores fælles aftale det var det kompromis vi kunne få

kollegaer at råde bod på det resultat vi fik men jeg kan ikke få mig selv til at sige at det er i danmarks interesse

danskernes interesse kun at have et halvt samarbejde i stedet for et helt samarbejde om sikkerhed i

en folkeafstemning her og nu men jeg vil sige at der

at dansk folkeparti står ved sit løfte og laver en afgrænset folkeafstemning om europol hvis det er sådan at dansk politi

gøre at få en aftale på det tidspunkt men det er man så retireret på fred være med det

jeg tror alle andre partier i folketingssalen har erkendt at

afstemning men det benægter det radikale venstre højt og flot og selv om vi har en aftale der i

viser vi har adgang til de samme oplysninger vi sidder endda i bestyrelsen vi har godt nok ikke stemme og taleret men eftersom man aldrig stemmer

der synes det en god idé men det er vores ønske at vi får mulighed for at blive fuldt og helt medlem af europol det er det fordi redegørelsen i dag fra justitsministeriet fra politiet selv viser at det gør en forskel

at vi har adgang til registrene det har jeg også sagt i min ordførertale

set bare det jeg beder nejpartierne om at anerkende at der vil være forskel på hvordan danske betjente og alle andre betjente i europa kan tilgå de registre

synes jeg simpelt hen er skamløst man må i det mindste stå ved hvad det er politiet selv giver til kende i den skriftlige redegørelse som enhver dansker kan

drømmescenarie for det radikale venstre for

fuldstændig anderledes ud end virkeligheden

svag argumentation her og det har man for normalt

om dansk sikkerhed men her har

fået sig selv ud på en galej hvor vi bare må konstatere at man ikke er venner med politiet

det er rigtigt at teknologien har udviklet sig

man gjort i mange år nu gør man så noget andet som er mere effektivt og det at vi siger nej til det

for eksempel stopper en person på grænseovergangen og søger kan

i et andet lands database er der ting man kan gå videre med at få undersøgt

system der vil blive udviklet efterhånden må man forstå

direkte adgang til europols databaser så er det bare direkte forkert det passer simpelt hen ikke

adgang til hvis vi tager den danske model er navn

eller deres fødselsdato

relativt simpelt at få lavet en app i det danske politi så man hvis man tager

direkte ind til de folk vi har siddende

kan undersøge det så teknologien kan vi

hvis vi vil men jeg synes bare

tidspunkt bliver sådan at væsentlige oplysninger kan man ikke få adgang til inden for en rimelig tid så skal vi se på det

noget ukorrekt fra den her talerstol det vil være sådan at den

den giver en direkte adgang til at vurdere om folk er i systemet som der ikke er i dag det kaldte jeg så en direkte adgang til registeret det er rigtigt at får adgang til alle oplysninger i registeret men der er da en forskel og som der står

blive større og større efter alt at dømme derfor glæder jeg mig bare over

søndergaard erkender at hvis de forringede muligheder bliver endnu mere forringede også mere end enhedslisten kan leve med så er man trods alt også klar til at se på det men der ligger jo

enhedslistens angreb på mig her en indirekte erkendelse af at der er forskel på

vil sige tak for de mange positive tilkendegivelser der

her i dag da vi forhandlede den politiske aftale om danmarks tilknytning til europol i i december sidste år

ville have en tilknytning til europol efter den første maj to tusind og sytten men det lykkedes

med europol det er grundlæggende en god aftale som sikrer at dansk politi fortsat kan være tæt på samarbejdet i i europol aftalen betyder at danmark fortsat kan have forbindelsesofficerer i europols hovedkvarter i haag aftalen sikrer at danmark kan fortsætte med at deltage i de analyseprojekter som vi deltog i per første maj to tusind og sytten og at danmark kan inviteres til at deltage i nye analyseprojekter eller eksisterende analyseprojekter som vi ikke deltog i per første maj to tusind og sytten med aftalen

kan danmark også inviteres til at deltage i europols bestyrelsesmøder

operationelle mødeforum som observatør aftalen betyder desuden at vi fortsat bidrager til finansieringen af europol men aftalen medfører også at dansk politi ikke kommer til at have de samme redskaber i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet som kollegaerne i de andre lande der er med i europol det drejer sig om at dansk politi ikke længere har direkte adgang til europols informationssystem og at dansk politi ikke får adgang til at implementere det nye it system quest der giver adgang til en del af europols oplysninger fra eksempelvis mobiltelefoner det er alt sammen kendt stof det stod klart for os alle sammen det stod klart for os alle sammen i forbindelse med forhandlingerne om den politiske aftale sidste år

der er grundlaget for debatten her i dag

til gengæld har vi med europol aftalen sikret at europol ansatte de nationale eksperter står klar til at betjene dansk politi det betyder konkret at dansk politi kan kontakte en national ekspert når danmark har behov for at søge

er aktuelt rekrutteret fire nationale eksperter til betjening af dansk politi to af dem er placeret hos rigspolitiet mens de to andre arbejder i europols hovedkvarter i haag tidligere havde dansk politi som bekendt direkte adgang til eis forskellen er altså at politiet i stedet for at søge nu skal kontakte en ansat ved europol der så gør det det er her klart en fordel at ordningen er udmøntet sådan at to af de nationale eksperter er placeret hos rigspolitiet her i danmark

ikke bliver tilgængelig for danmark quest giver giver adgang til en del af europols oplysninger fra mobile enheder sådan at en betjent på på gaden kan tilgå oplysningerne eksempelvis fra sin mobiltelefon den adgang får vi ikke og det betyder konkret at når dansk politi eksempelvis antræffer en udenlandsk person der er mistænkt for at indgå i kriminelle aktiviteter vil man ikke på stedet kunne

med henblik på at fastslå om den pågældende er registreret hos europol for for eksempel kriminalitet i andre eu lande jeg er helt med på inden nogen nu spørger mig om man så kan få de samme oplysninger ved at tage telefonen og ringe at ja det kan man godt

den vej få oplysningerne politiets kolleger i de andre lande der

europol vil om ganske kort tid have den adgang i øjeblikket kører der jo et projekt i spanien og man forventer så senere at udrulle det til

så altså om et øjeblik mulighed for denne kan man sige mere smidige og hurtige adgang til en del af

til at benytte sig af quest hvis danmark havde fortsat med at være med i europol baseret på at der jo i disse år generelt arbejdes på at udrulle særlige søgeapps

udrulning af særlige apps omfatter omkring otte tusind titusind medarbejdere i dansk

derfor at rigspolitiet vurderer at flere tusinde danske politifolk

for at opsummere for alle har

aftalen med europol samlet set lever op til det som danmark fik stillet i udsigt af kommissionen sidste år

til et medlemskab af europol men aftalen er på en række væsentlige punkter

på forskellig måde men i hvert fald hørte jeg

søndergaard tolke ret klart at det så betød at

at kigge bagud og sige hvad kunne vi have gjort hvad kunne vi ikke

set nøgternt til hvad det er for en redegørelse vi har fået nu

er vi står i dag

er jo også et element i den politiske aftale alle partierne her i folketinget har indgået med hinanden

status på på samarbejdet og hvordan det ser ud og dansk politis situation i forhold til europol

til folketinget efterfulgt af en debat som den vi har i dag så vi holder vågent øje med at dansk politi fortsat er tæt på samarbejdet

justitsministeren om igen at bekræfte at det der i virkeligheden er tale om

at der stadig væk sidder personer

og at den væsentligste forskel fra tidligere

i virkeligheden er at de her menneskers lønseddel kommer fra europol

godt være man har sat et forhæng

har man adgang til at få fuldstændig de samme oplysninger nu

at indlevere cirka fyrre procent af oplysningerne til eis storbritannien vil så

danmarks mulighed for

udbygge den her aftale

enkelte elementer ud men det er da klart

storbritannien ikke længere er med og det er klart at når de melder sig ud af eu

altså det synes jeg ville være meget underligt så må man se hvad de her forhandlinger kan klare hvad de kan vise for alt andet lige kunne

en tilgang til de her systemer men jeg

er noget vi kigger på samlet og jeg tror at

som ressortministre skal passe meget på med at kaste os ud i enkelte elementer jeg tror der bliver for meget gætværk over det hvis jeg begynder

politiets planer for indrullering af

søgesystemet i danmark var gået igennem og

iværksat så ville det ikke

men kun til et meget begrænset antal oplysninger om navn fødselsdato og om vedkommende var registreret

at vi quest der nu forsøges udrullet i spanien

og der havde vi jo så med en mobilapp fået den direkte adgang til at søge og finde ud af

for altså hit hit no hit udfordringen jeg taler lidt sort her

vigtige for at søge videre

dem til at søge i systemet men når jeg spørger

være lidt besværligt og der er måske nogle der ikke får det gjort

så undersøge det og så undersøger de det og sender en besked tilbage med det samme så skal man bare

der er det jeg vil spørge justitsministeren vil justitsministeren arbejde aktivt for

som vil gøre det lettere for det danske politi og som ikke giver nogen problemer i forhold til aftalen registersikkerheden eller noget som helst andet bliver udviklet og at vi eventuelt kan diskutere dem blandt partierne bag den aftale som er

at man kan lægge noget ind i den her forbindelse og hvordan det

der får ordet er herre thomas jensen fra socialdemokratiet

har vi et meget højt sikkerhedsniveau når det gælder gasanlæg

og gasmateriel det høje sikkerhedsniveau ønsker vi at holde fast i for det er helt afgørende at

mennesker husdyr og materiel bliver beskyttet bedst muligt lovforslaget

skal sikre at vi fortsat opretholder sikkerhedsniveauet så risikoen for forgiftning eksplosion og brand minimeres de grundlæggende rammer for gasområdet er ikke blevet gennemgået de seneste fem og tyve år

jo sket mange forandringer i branchen i løbet af de seneste to årtier for eksempel biogasproduktion og anvendelse af opgraderingsenheder blot for at nævne to områder der har været i rivende udvikling samtidig er tiden inde til at bringe digitalisering ind som et redskab til både at skabe bedre sammenhæng overblik og kontrol digitaliseringen gør det nemlig muligt at foretage registersamkøring i kontroløjemed

udvikle og anvende digitale løsninger der skal lette sagsbehandlingen og kommunikationen med sikkerhedsstyrelsen og gasdistributionsselskaberne det betyder at der kan føres en mere risikobaseret kontrol hvor kontrollen er målrettet de steder

at i en række høringssvar efterspørges der en entydig klarhed over hvilken myndighed der har ansvaret for kontrollen hvor der er flere myndigheder inde over samme sag jeg kan også se at ministeren i høringsnotatet vil imødekomme dette ønske i udformningen af bekendtgørelsen så det ser vi og høringsparterne frem til

så markant og udviklingspræget område som hele gassikkerhedsområdet er i topform lovgivningsmæssigt og det er vigtigt at gøre det let for virksomhederne at agere så unødvendigt bureaukrati ikke bremser

overordnet ramme for gassikkerheden ved gasanlæg gasinstallationer og øvrigt gasmateriel og så skal

teknisk bekendtgørelse med lovforslaget laver man en revideret udgave set i forhold til at det jo snart

og teknisk mere snilde og mere avancerede løsninger set i forhold til at højne sikkerheden på

anlæg installationer og materiel både for personer husdyr og ejendomme men sikrer en lidt større fleksibilitet for virksomheder der opererer i sektoren og det sker som allerede nævnt af de foregående ordførere ved at indføre en ny fleksibel og funktionsbaseret regulering som skal erstatte den godt fem og tyve år gamle og meget detaljerede lovramme på området for gassikkerhed der skabes en større fleksibilitet gennem såkaldt funktionsbaseret regulering vi får også ensartet lovgivningen så den

bedre overens med regulering i vores nabolande vi afskaffer eksempelvis den såkaldte dg mærkning

økonomisk byrde for erhvervslivet

bøvlet kontrollen bliver også moderniseret

forstået på den måde at den bliver mere risikobaseret og det er jo

fastsætte regler som er nødvendige for at danmark kan

forpligtelser i forbindelse med en kommende

det giver rigtig god mening derfor støtter vi det fra venstres side og jeg har lovet at hilse fra det konservative folkeparti

etablere en selvstændig lovgivning for sikkerhed knyttet til til gasanlæg gasinstallationer og gasmateriel i forhold til personer husdyr eller ejendom hvor formålet

er at minimere risikoen forbundet med for eksempel eksplosion brand

der er altså brug for en opdatering og en justering og det er det som den her lov

skal sikre så vidt så godt der er også

og nemmere at drive virksomhed i danmark og det

det er klart at hvis det sker på bekostning af sikkerheden

en afvejning mellem sikkerheden og eventuelle lempelser for virksomhederne som i vores øjne

for os er det helt afgørende for at kunne støtte loven at det bliver helt klart og tydeligt at der ikke gås på kompromis med sikkerheden på nogen som helst måde for at skabe det man skriver

se nærmere på det i udvalgsarbejdet og se om om vi kan få en klar garanti fra ministeren også på at de foreslåede forenklinger på ingen måde går på kompromis med sikkerheden eller skaber dårligere sikkerhed

også til at se regeringens svar på så

dementeret i løbet af dagen eller i løbet af udvalgsbehandlingen og så har jeg lovet at hilse fra alternativet og sige at de også

regler på området og

lyder det i vores ører som om man har fundet en god balance her med en god

forslaget her sagen er bare den at hovedparten af de regler der er på området er

af gasområdet med en mere fleksibel og funktionsbaseret regulering forslaget skal gøre det nemmere og mere fleksibelt for

overholde reglerne og udvikle nye produkter samtidig med at vi fastholder det nuværende niveau af sikkerhed for mennesker dyr og ejendom der er det

at fastholde at det her lovforslag giver en overordnet ramme som jo efterfølgende vil blive udfyldt af en række bekendtgørelser som fastsætter de tekniske sikkerhedskrav dem har vi meget fokus på og det

høj prioritet et mere funktionsbaseret regelsæt betyder at vi går væk fra at opstille nogle meget specifikke krav og diktere bestemte løsninger og metoder i stedet definerer vi nogle sikkerhedstekniske minimumskrav som virksomhederne får friheden til selv at fylde ud det

være med til at styrke incitamentet til innovation og nytænkning ligesom det giver danske virksomheder bedre vilkår for at konkurrere globalt så min forventning er at det vil styrke produktiviteten og konkurrencen på området de her nye regler vil ikke få betydning for sikkerhedsniveauet

i nabolandene at fastsætte mere enkle og fleksible regler uden at det har negative konsekvenser for

er en del af formålet med den nye regulering af kravene både at ensarte på tværs af sammenlignelige produkter

svare bedre til reguleringen i vores nabolande derfor holder vi fast i at der som i dag fastsættes de samme krav til gasmateriel der ikke er omfattet af gasapparatforordningen som til gasmateriel der er omfattet af forordningen til gengæld foreslår vi at afskaffe dg

er en national særordning

konsekvenser betyde at det bliver nemmere og mere enkelt branchen har løbende været involveret i arbejdet med

mulighed for at byde ind med forslag både før og undervejs i processen branchen bliver selvfølgelig også inviteret med til møder om de konkrete bekendtgørelser som skal udmønte lovforslaget og konkretisere de regler som virksomhederne fremover skal arbejde efter med de ord vil jeg endnu en gang takke for bemærkningerne

at

indebærende en forøget

udvalgsbehandlingen ministeren var også kort inde på at det var en dansk særreglel men det er altså en som som vi synes

stod i en meget presset situation

venstre liberal alliance og konservative at vi vi lavede et tre årig

formålet med den selskabsmodel var at sikre danske arbejdspladser ved at give medarbejdere mulighed for at indskyde op til syv en halv procent af deres løn

det er sådan at det det også fremgik af lovforslaget at der skulle foretages en revision senest her i

set det som vi skal tage stilling til i dag

om loven har virket efter hensigten og det må man sige den har der er oprettet et selskab nemlig det på bornholm som har fungeret ganske tilfredsstillende og slagteriet fungerer

er vi rigtig glade for at der er lagt op til at det nu gøres permanent at man kan lave de her medarbejderinvesteringsselskaber så vi kan støtte at vi

af medarbejderinvolvering i virksomheder specielt dem der er konkurrenceudsatte

kunne være opkøb af udenlandske kapitalfonde eller hvad det nu kunne være

og den indflydelse de kunne få på

principielt er det den rigtige vej at gå men der er ikke den rigtige balance og det vil vi gerne rette op på den

som så er skrevet ind i vedtægten for at man ikke vil følge det som egentlig er hovedreglen

kommer vi nok også med nogle ændringsforslag for at få balancen

trods af den klare

som var ordfører for enhedslisten på daværende tidspunkt var jo at der var et problem for medarbejdere som

så at sige kunne miste deres indskud ligesom der ved lukningen af virksomheden ville være problemer fordi den del af indskuddet som man havde

som resten af lønnen var

en markant dårligere beskyttelse af lønmodtagerne i

andre tilfælde altså at virksomheder som

mangler kapital om man så må sige vil

bruge deres medarbejderes socialt utrygge situation i forbindelse med trusler om en lukning til at

om det er et rimeligt magtforhold mellem virksomhedens ledelse og de pågældende medarbejdere men er ordføreren ikke bekymret for at man fremadrettet

se lignende situationer hvor virksomheder som

har været rentable nok så så vil bede deres medarbejdere

der vil være et flertal i folketinget som så vil kigge på loven for at se om der så er behov for at ændre den men bekymringer

sige kan man jo enten have eller ikke have jeg må bare sige at jeg

på at det her virker efter hensigten hvis så

overlevelse som produktionsvirksomhed på bornholm situationen gjorde jo at vi måtte være kreative i vores tilgang til

gøre for at styrke indsatsen for at bevare produktionsarbejdspladser på bornholm samtidig med at vi ikke lavede en model

ville undergrave den frie konkurrence

var egentlig ikke så bekymret i forhold til diskussionen om om det ville være

en progressiv tilgang

sikre de her arbejdspladser vi var simpelt

nogle af de initiativer som vi kunne

der så gået tre år vi har fået den revision af loven

om den har haft tilsigtede eller utilsigtede konsekvenser og vi synes egentlig i forbindelse med med evalueringen at der er

så mange andre virksomheder som har draget nytte af

rigtig godt med de danske virksomheder

af den her karakter så

ordningen skulle evalueres og evalueringen har vist at

den har så kun virket ét sted og som

udlagde teksten kan det jo være at det er fordi det generelt går betydelig bedre

giver det god mening at vi nu ophæver revisionsbestemmelsen og

havne i en situation hvor en sådan virksomhedskonstruktion

så derfor støtter vi naturligvis lovforslaget der ophæver revisionsbestemmelsen og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti og sige at de

var medejere ejere

går på arbejde hver eneste dag og

derfor er det jo en afgørende del af vores politiske projekt at være med til at udvikle og understøtte en øget demokratisering af arbejdslivet og vores økonomi

blandt andet ved at skabe forskellige incitamenter

at gøre medarbejderne til medejere ejere af nye og eksisterende virksomheder derfor kan tanken om det her medarbejderinvesteringsselskab

være meget besnærende problemet var jo

var lidt af et revolvertilbud

investering i og kapital til virksomheden eller også lukker vi jeres arbejdsplads og flytter til litauen eller hvor det var man overvejede at flytte ud

øget medarbejderinddragelse og demokratisering

som jeg var inde på i et spørgsmål til en tidligere ordfører kan man jo også spørge sig selv hvor meget frivillighed der så reelt

derfor stemte vi også imod forsøgsordningen

i den oprindelige aftale som muliggjorde den

høj grad var en måde om jeg så må sige at presse de umiddelbare lønudgifter ned

var også bekymrede

der ikke var en ordentlig model for de personer som blev afskediget

og som ikke kunne tage deres indskud med ud der var heller ikke en klar sikring

det her indskud og det var

deres investeringer derfor stillede vi også en lang række ændringsforslag dengang det var min kollega christian juhl som som var ordfører og gravede sig meget ned i det

også kritik fra en lang række danske fagforeninger af den model der var igen ikke fordi man ikke kunne se det fornuftige i

overtager eller bliver medejere af de virksomheder de arbejder i det

ikke var rimelig og ikke lod indflydelsen følge med

investeringerne så det følger også deraf at

ophæve revisionsbestemmelsen og gøre det her permanent vi vil i stedet for

til at øge medarbejderes forbrugeres almindelige menneskers medejerskab af og indflydelse

tusind og fjorten på baggrund af at

ved at gå konkurs med

muligheden for at etablere et såkaldt medarbejderinvesteringsselskab hvor lønmodtagerne kunne skyde penge ind i selskabet sikre det noget kapital og dermed

man nu vil ophæve sådan at det

en af de gode ting ved at leve og bo i

liberalt samfund som det danske er jo at mennesker kan gå sammen og organisere sig på mange forskellige måder det ses blandt andet på de mange forskellige former for virksomheder som findes der er enkeltmandsvirksomheder apser aser aser

organisere sig på mange forskellige måder der er en mangfoldighed og det betyder jo i

at der er en lang række eksperimenter som bliver foretaget og så må man

bakke op om at man har mulighed for at etablere et sådant

om det her forslag vi synes at at ordningen

for

er den helt rigtige vej at gå at prøve at

positive konsekvenser i vores optik

sikring af en virksomhed på danske hænder

nogle bedre arbejdsforhold det har været et ønske fra fra sf i årtier

nu er liberal alliances ordfører lige gået ud men faktisk enig med ham på på ét punkt nemlig at det er godt at vi har en lang række forskellige selskabsformer

ikke fuldstændig ligestillede fordi de bærer præg af ret forskellig lovgivning regulering og rammer i forhold til hvad der er mulighed for så i lighed med enhedslistens ordfører støtter vi op om og ønsker

var til stede man stod over for en trussel om at slagteriet måtte lukke hvis ikke man investerede en del af sin løn til gengæld

kunne man ikke vide sig sikker på om man fik en fyreseddel og dermed mistede sit

medarbejderbeskyttelse og medarbejderindflydelse som som vi ønskede så på den måde ser vi egentlig

det her som en anledning til at komme med en række

den bornholmske case eller

være fint i sig selv og vi vil gerne støtte det og synes det er meget

netop at få noget mere viden om det her område altså hvad betyder det for produktiviteten for at

måske ikke indgås kunstige skattekonstruktioner eller at udenlandske kapitalfonde opkøber danske virksomheder osv så det synes vi er meget interessant og

jo også kun det giver mening når vi netop har det her lovforslag på på bordet i sig selv

godt nok og derfor vil vi som sagt komme med en en stribe ændringsforslag før vi kan sige

fjorten indførte den daværende sr regering sammen med df v

en tre årig forsøgsordning om medarbejderinvesteringsselskaber som led i aftalen vækstplan for fødevarer formålet har været at give medarbejdere mulighed for at indskyde lønmidler i den virksomhed de er

godt og positivt de indskudte midler skulle anvendes til en modernisering og en udvikling af

for at sikre vækst og arbejdspladser siden ordningen blev vedtaget er der etableret

det følger direkte af loven om medarbejderinvesteringsselskaber at loven skal evalueres senest tre år efter ikrafttræden for at undersøge om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede investeringer i de virksomheder som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke for derfor har erhvervsstyrelsen i forsommeren foretaget en evaluering af loven hovedkonklusionen er at det etablerede

i form af at bevare nye investeringer i selskabet endvidere kan det ikke udelukkes at der på et senere tidspunkt kan opstå behov for at etablere flere medarbejderinvesteringsselskaber derfor ønsker vi i regeringen at beholde muligheden for at etablere medarbejderinvesteringsselskaber i danmark høringen af lovforslaget har også vist at der blandt interessenterne

kapital har ministeren oplysninger om hvad afkastet har været for medarbejderne i den pågældende periode af

ikke er blevet udbetalt men i stedet investeret eller andre af den

vil der i de kommende år blive investeret et tocifret milliardbeløb i olie og gasudvinding i nordsøen investeringerne giver mulighed for indtægter til statskassen og sikrer mange særlig industriarbejdspladser inden for olie og gassektoren aftalen

gøres muligt at implementere det udbyttemål der følger af den politiske aftale om udviklingen af nordsøen det skal siges at

de seneste år har været meget succesfuld med sit virke

der forventes overskud i virksomheden i årene der kommer det synes derfor naturligt at en selvstændig offentlig virksomhed som

udbetaler udbytte til ejeren altså staten et vigtigt formål med lovforslaget er at sikre at udbyttepolitikken ikke påvirker

fortsat kunne overholde de solvenskrav som

underlagt qua sine vedtægter simpelt hen for at sikre at

eksportkredits indtægter og udgifter skal balancere på længere sigt under hensyntagen til den internationale konkurrencesituation og særlige handelspolitiske hensyn

selvfølgelig fortsat kunne tilbyde konkurrencedygtig finansiering til de danske eksportører i det omfang der er efterspørgsel og for at sikre at danmarks eksportkredits likviditetsberedskab og de løbende aktiviteter kan videreføres så har danmarks eksportkredit samtidig fået tilsagn om at få forlænget adgangen til statslige genudlån lovforslaget præciserer også den regulering som

omfattet af og med det her lovforslag tydeliggøres det at de kommercielle aktiviteter der blandt andet vedrører private kunder som har krav på fortrolighed ikke er omfattet af arkivloven og offentlighedsloven mens de sektorpolitiske aktiviteter fortsat

der var også samfundsøkonomiske interesser og der var så sandelig også arbejdstager og arbejdsgiverinteresser i at vi kunne fortsætte

med ny teknologi og så videre og også få investeret i

at udvinde olie og gasforekomster derfor var det jo bydende nødvendigt at vi lavede en fremtidssikret

en model som kunne tilgodese både lønmodtagerne dem der arbejder derude og så sandelig også arbejdsgiverne derfor indgik dansk folkeparti i den flertalsaftale der

i marts måned to tusind og sytten omkring

en ændret tilgang til hvordan der skal laves beskatning og så videre af de forekomster der er med henblik på at sikre de fremtidige investeringer og de fremtidige arbejdspladser

finansiere det for det er jo noget der følger med når man laver et initiativ som fremmer beskæftigelsen

gunstigt stillet i øjeblikket at der faktisk tjenes penge

at lave enkelte udbyttebetalinger men det er mere omstændeligt end det som der lægges op til med lovforslaget her

udstyr derude og da det så var ved at være

tilbage til samme forligskreds og sagde hvis

og vupti efter lidt revolverdiplomati

leverede ordførerens parti og resten af forligskredsen altså yderligere skatterabatter til de her selskaber det viste sig så senere hen at hele formålet med manøvren var at mærsk skulle ud af sin nordsøforretning og

et højere afkast det var jo et bizart forløb hvordan har ordføreren det egentlig med at det viste sig det vidste man jo ikke dengang man forhandlede at hele den her manøvre som nu altså koster penge som vi skal tage

højere salgspris til mærsk

de første aftaler og de første initiativer for at udnytte

vores olie og gasforekomster så betyder det jo også at vi hvis vi skal have

investeringer end man har gjort tidligere når man så samtidig

afregningspriser på både olie og gas ja så var det helt naturligt at vi også som politikere tog et bevidst ansvar for at sikre den her meget store industri og ikke mindst de arbejdstagere som er ansat derude og som i øvrigt er er ganske store skatteydere

apparatur på trods af at vi har haft en overnormal overnormal profit på milliarder så går man

siger giv os skatterabatter eller vi lukker nederst og bagefter går man så oven i købet ud og sælger virksomheden og den skattefordel man lige har fået som jo selvfølgelig hæver virksomhedens pris

ordføreren er tilfreds med at den danske nordsøolie nu i endnu højere er på udenlandske olieselskabers

statslige interesser og om ejeren så er dansk eller udenlandsk er jeg sådan set ikke

specielt interesseret i vi ønsker selvfølgelig danske virksomheder så mange steder som overhovedet muligt men vi ønsker også så gunstige aftaler for statskassen som overhovedet muligt

imod at investere i danske arbejdspladser

og flere år siden at

nødt til at sikre at hvis vi skal fastholde en større udvindingsprocent af de danske olie og gasforekomster

råd til at kunne investere i den nyeste og mest fornemme teknologi

regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti radikale og

fortsat sikrer en høj produktion

det også fremgik af debatten lige før

række arbejdspladser det var grundlæggende en ganske fornuftig aftale men som det også fremgik af ordvekslingen tidligere er

det også en aftale der har et prisskilt

skal vi selvfølgelig samle op og det gør vi så med det her lovforslag hvor der indføres en klarere hjemmel

udbyttepolitik

sker på en tilstrækkelig hensigtsmæssig

hovedformålet med lovforslaget

danmarks eksportkredit spiller i dag en vigtig rolle som et offentligt ejet kreditinstitut og det gør det muligt for danske virksomheder at skaffe kapital til eksport af danske varer til hele

ekf opererer jo steder hvor det private marked har svært ved at slå an

lande hvor de kommercielle markeder er noget mere tilbageholdende det gør ekf faktisk så ganske ganske udmærket at de lægger

derfor giver det jo også god mening når staten har stillet pengene til rådighed og står som ejer af selskabet

det er så det der sikres en hjemmel til her således at finansieringen af nordsøaftalen

giver rigtig god mening at vi sørger for at der er penge til de aftaler vi laver og derfor støtter vi naturligvis lovforslaget og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti som også støtter aftalen

det er også noget som ordførerens parti selv taler rigtig meget om

er det set med

et afkast og hvis jeg husker detaljerne nogenlunde præcist er der også nogle bestemmelser

af kapitalen som sikrer at man kan fastholde det omfang

udlån som gælder i dag også når der betales udbytte til den danske

opretholde den samme grad af aktivitet i vækstfonden men hvis der er det behov for kapital som ordføreren så ofte har talt om er det så ikke en mærkelig prioritering at tage penge ud af en fond formål at understøtte vækstlagene i vores samfund

fossilt projekt

penge i kan man sige etablerede brancher

erhvervs og iværksætterinitiativer som giver bedre mulighed for at tilvejebringe kapital en aktiesparekonto et investerfradrag og en lang række andre initiativer som har til formål at sikre flere investeringer og at danskere med en privat pensionsopsparing får mulighed for at investere i unoterede aktier vi fører en politik der har til formål

set i al beskedenhed det det går ud på

af ledende økonomer blevet kaldt en bananstat værdig

er sådan at de oliefelter der ligger

søgrænsen til norge bliver beskattet på et betydelig højere niveau og det vil sige at nordmændene får betydelig mere ud af deres nordsøolie end vi som danskere får har fået ud af vores i stedet for er det olieselskaberne der er løbet af med de penge

set nemt at forudse og derfor skulle man selvfølgelig have forventet at

her virksomhed havde sparet op når de har en koncession der rækker frem til

en pistol for panden af folketinget eller

selvfølgelig med at forligskredsen bøjede sig og gav dem den her skatterabat

ganske kort tid efter at formålet med hele manøvren var at hæve prisen for mærsks olieforretning som blev afhændet til det franske selskab total tak for vennetjenesten vi opgiver vores engagement i danmark og overlader det til udenlandske olieselskaber

følte sig lidt snydt det gjaldt blandt andet socialdemokratiets forhandler af aftalen men også andre

så fra blandt andet vækstfonden og danmarks

er ikke fordi jeg er afvisende over for at man kan

til andre fornuftige investeringer

såmænd godt

en betydning for aktiviteterne i de fonde vækstfonden ville kunne gøre mere for vores vækstvirksomheder hvis man lod de her penge ligge

hvis man lod de her penge ligge

investeringerne i vores vækstvirksomheder det er et faktum i forhold til hvad

triste ved det er jo at noget af det som vækstfonden faktisk har haft succes med at investere i er vores grønne teknologier

vores eksport af grønne teknologier som jo er en voksende

diskuterer her

fra eksport af blandt andet grøn teknologi og understøttelse af det til understøttelse af sort fossil energi det er det vi diskuterer det er et erhvervsfjendtligt

klimafjendtligt forslag og det er kronen på værket af den tåbelige aftale om nordsøolien som danskerne desværre kommer til at lide under i mange år endnu så vi kan ikke støtte forslaget

hilse fra alternativet og sige at de også er skeptiske over

ikke så lang tid siden og som

komme en masse milliarder i statskassen som

gerne vil bruge

løber en større risiko end

fem og tyve vil blive udbetalt en milliard til finansiering af

til at gå ud over vores

fra ministeriet at det vurderer man ikke er tilfældet men jeg vil bare tilkendegive at vi kommer til at følge det aktivt og jeg forstår også at ministeren er med på at følge det aktivt for det

hensigten med det her lovforslag

sit arbejde mindre grundigt og bredt

i dag tværtimod kan man sige at dansk eksport går godt men det kunne sagtens gå endnu bedre

og stemmer til en aftale som på den her måde jo

grønne vækstvirksomheder og grøn eksport og fører dem over til den fossile energi til

på nordsøen men men hvad er så sådan kriterierne for

sænke sin volumen og det samme gælder vækstfonden men burde man ikke sammenligne det med muligheder og den aktivitet der

udvide sin volumen hvis ikke man

mulighed for og det vil der også være vurderer man i fremtiden det kan ændre sig og

øvrigt også i forhold til vækstfonden fordi

områder hvor vi godt kunne ønske os et større aktivitetsniveau men det kræver selvfølgelig at der er nogle virksomheder der efterspørger det og som gerne vil anvende det og så vidt vi kan få oplyst

sige og derfor egentlig ikke behov for

andet end det som lovforslaget lægger op til

med om det skulle ændre sig og om efterspørgslen stiger

succesfulde kreditfacilitatorer vi

eller er det forkert at

ud på typisk lidt mere usikre vækstmarkeder som vi gerne vil have at de kommer

ud og bruge til mange ting til vores ældrepleje til vores børnehaver hvis det var det man ønskede eller man kunne hvis man gerne vil lade dem blive og arbejde i vores statslige kreditfacilitet drive dem i retning af fremsynede grønne

i vores vækstvirksomheder mener

bruge de her penge på eller ordføreren se andre og mere fornuftige måder at anvende

og vækstfondens midler

det her lovforslag er jo noget helt nyt som netop skal sikre at der sker udbytte til staten

så derfor kunne de penge ikke tages ud til

et vigtigt formål med lovforslaget at sikre at implementeringen af

kapacitet i forhold til at imødekomme

ekf’s eksisterende adgang til statslige genudlån via nationalbanken i form af en revolverende ramme på fem og tredive milliard

det her er jo et overskud til staten som man har fået som

afkast til staten eller til vækstfonden som er under staten

det er jo ikke erhvervslivet der betaler

til risikobaserede til risikobaserede projekter så

lige lovlig

kan man sige

at sige at det er erhvervslivet der betaler for de

eksportkredit så synes jeg også pelle dragsted går lidt hurtigt hen over det faktum at det er op til seks og tyve milliard

hvis hvis vi ikke havde gjort noget her hvis

være en helt anden sag men vi ved jo og det ligger også i planerne for vores grønne omstilling

skal bruge olie indtil vi heldigvis når det punkt hvor

s df radikale og sf

til etablering af en egentlig udbyttepolitik med forslaget

for det første en bestemmelse om udbyttepolitik i lov om

baggrunden for at vi ønsker at give en klar bestemmelse om udbyttepolitik i

er at skabe det mest hensigtsmæssige juridiske grundlag for

af nordsøaftalen i form af udbyttebetaling inden for rammerne af nordsøaftalen for at sikre at de løbende aktiviteter kan videreføres har ekf samtidig fået tilsagn om forlængelse

at de kommercielle aktiviteter der blandt andet vedrører private kunder med krav om fortrolighed

omfattet af arkivloven ligesom disse forhold ikke er omfattet af

jeg mener at vi med forslaget her bidrager fornuftigt til finansiering af nordsøaftalen og sikring af gode rammebetingelser for dansk erhvervsliv fremover med de ord ser jeg frem til den videre behandling af lovforslaget

særlig vores vækstvirksomheder for nogle af vores eksportvirksomheder specielt dem som ikke er så store så man tager

vækstvirksomheder og

til det franske olieselskab total shell og andre multinationale giganter

fyre op kan man sige under total

som er et af verdens allerstørste selskaber eller eller de andre olieselskaber ude

ud af den samlede låneramme der er på fem og tredive milliard kroner

den lægger vi så ned og siger

det vil være mere passende i forhold til den nuværende efterspørgsel i markedet så er der et overskud

jo ikke filantropi når man

til nogle lande hvor bankerne ellers ikke ville gå ind og i det overskud siger vi så i den her aftale at man maksimalt må tage halvtreds procent

den måde vi konstruerer det på er ikke af hensyn til at finansiere nordsøaftalen der skal også tages hensyn til

ekfs arbejde økonomi struktur og måde at arbejde på fremover så

overhovedet ikke indflydelse

er tilstrækkelig risikovillig kapital til vores vækstvirksomheder derfor synes jeg bare at det er dobbeltmoralsk ganske enkelt når vi hører den sang

og tager penge op i det her tilfælde af

en vækstpakke altså en aktiesparekonto som tilgår de børsnoterede virksomheder det er ligefrem noget der hjælper vores små og mellemstore virksomheder eller vækstvirksomheder så

til vækstfonden at det det her ikke vil have en konsekvens i forhold til at

ekf i dag bruger cirka en og tyve milliard kroner af den låneramme man har så man udnytter ikke

så går det nok ikke ud over aktiviteter at man trækker noget

det bedste svar jeg kan give på spørgsmålet fra herre pelle dragsted er

engang i dag udnytter lånerammen når man højst kan trække halvtreds procent af et overskud ud udover det